mikkel dencker thomas danielsen

søren egge rasmussen

energi forsynings og klimaministeren har meddelt mig at han ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig energipolitisk redegørelse totusinde og

fra statsministeren har jeg modtaget brev om at

det efter statsministerens indstilling ved kongelig resolution af anden april to tusind og nitten blev bestemt

ressortansvaret for forskelllige it opgaver der vedrører rytmisk musikkonservatorium overføres fra kulturministeren til ministeren for offentlig innovation meddelelsen vil

at der er kommet medspørger benny engelbrecht socialdemokratiet på spørgsmål

det første spørgsmål er til økonomi og indenrigsministeren af benny engelbrecht socialdemokratiet

overskud har en vision om et dansk samfund der er markant anderledes end det danske velfærdssamfund vi kender i dag

bedre markant rigere

gerne takke for interessen for liberal alliances

vi ønsker jo at have et samfund hvor den enkelte har flere muligheder hvor vi fremtidssikrer vores velfærdssamfund

har lyst til at komme til danmark og bo og arbejde og investere så et samfund hvor der er flere muligheder det handler blandt andet om at vi gerne vil sørge for at får flere penge mellem hænderne

for eksempel om at få en

børn kan komme til at gå på en friskole man kan sørge for at man kan få noget hjælp i hjemmet eller man kan sågar hvis man har lyst til det gå på pension nogle år tidligere end man ellers har lyst til fordi man selv kan træffe det valg i stedet for at det er op til staten at gøre det det er jo endda sådan at vi også sørger for ikke alene at bruge

for at der er penge til at der kommer flere ældre og børn i danmark i det kommende

udgifterne kan følge med også der

giver flere penge til den enkelte flere muligheder til den enkelte mere frihed til den enkelte og samtidig fremtidssikrer vores velfærdssamfund

det gør vi jo i folketinget af den indlysende årsag at den nuværende regering

kan faktisk godt være

antage at det liberal alliance ønsker at gå

ministeren eksempelvis taler om frihed og flere penge til den enkelte skattelettelser som vi andre kalder

så er det en del af det som liberal alliance ønsker at en kommende regering

skulle være sådan at liberal alliance fortsætter i regering en del

af ministerens gennemgang handlede også om

den personlige individuelle frihed og jeg kan huske at

været meget præcis i forhold til at sige

velfærdsopgaver man kunne udlicitere derfor kunne

godt tænke mig at vide om det fortsat er sådan at det er både regeringens og liberal alliances målsætning at udlicitere flere af kernevelfærdsopgaverne som eksempelvis ældrepleje og lignende i en kommende valgperiode

ministeren jo sagde i sin besvarelse

af de opgaver der der løses som som man selv skal have indflydelse på og det lyder jo som

frit valg så borgeren dermed kan træffe valget selv det kan ske ved at vi giver skattelettelser

tilbagetrækning før pensionsalderen simpelt hen bare sætter skatten ned på en måde så

skal bestemme det for vedkommende i forhold til udlicitering så er det jo fortsat vores politik at der kan komme mere konkurrenceudsættelse det jo også regeringens politik hvorfor vi har indgået en aftale med kommunernes landsforening om at de skal sætte mere turbo på konkurrenceudsættelsen ud

laver nogle hensigtserklæringer som jeg forstår

og ministeren da tidligere stået på at

som også vil være en del af det

position og stadig er det er at vi ønsker mere konkurrenceudsættelse og ikke tvangsudlicitering ved konkurrenceudsættelse kan

står for opgaven pointen er at vi har sagt til kl

at de skal sørge for at få gang i konkurrenceudsættelsen

vi vende tilbage og have et ønske om at lave lovgivning det er regeringens position det var det ved dens tiltrædelse

jo trods alt ikke sådan hvis der er en pensionsalder i danmark

en situation hvor vi tvinger nogen til at trække sig tilbage på det givne tidspunkt det kunne næsten lyde som om

det ministeren forsøger at udlægge er at

tilbyde og give folk den ret

en differentieret pensionsalder er det samme som at vi vil tvinge dem til at trække sig tilbage

jeg må understrege at det er det altså ikke

og tredive plan er at alle danskere der går på arbejde får flere penge mellem hænderne og dermed kan de selv vælge om de vil gå tidligere på pension fuld frihed du kan bare gå på pension en år to år tre år tidligere hvis det er det du lyst til det

aner om det er dem eller

da det var en engelsk forkortelse vil jeg også tillade mig at tage den på dansk og det stod

det er der store muligheder i der er perspektiv i

har vi sat en målsætning i energiaftalen om at vi skal være klimaneutrale senest i to tusind og halvtreds skal vi nå den målsætning kan vi ikke gøre det alene ved

prioritere hundrede million kroner til en dansk indsats ligesom vi for få måneder siden afholdt en

hvor der var fokus på mulighederne for at lagre og vi fik både nationale og internationale input

store potentialer her som vi også fra både regering og folketing

og halvtreds som jo alle partier her i folketinget har

et felt som som regeringen tager fat på

det er klart at det er en teknologi som er i sin

sige spæde begyndelse hvor man først lige har

stadig væk kræver et godt stykke arbejde og forskning

før man er i mål med at kunne rulle det ud i stor skala så er det noget som som regeringen

hvor vi i stadig stigende grad bliver afhængige af om

erfaringer der er andre steder

lagring er relativt dyrt der mangler de rent teknologiske løsninger i den størrelse vi gerne vil have

sådan at vi har mange støtteordninger for vedvarende energi i øjeblikket som

med til at afvikle og også forny forny nogle nogle støtteordninger så er det også noget som regeringen vil se på

fremadrettet kunne bruges på forskning

at afvikle og reducere støtten til vedvarende energi det er faktisk gået sådan at med det seneste udbud der har været er vi nede på to

per kilowatt time i støtte til ny til ny vind og sol for få år siden blev der givet fem og tyve øre per kilowatt time

grad sige at der er sparet nogle penge

pengene derhen hvor man kan sige

teknologien endnu ikke er moden til at stå på

reduktion af støtten til vedvarende energi og det er jo ikke fordi hverken regeringen eller dansk folkeparti

kan prioriteres anderledes så kan vi så gå ind i en diskussion

de skal bruges på det er i vi i hvert fald i dansk folkeparti indstillet på at se på og det glæder mig at regeringen

i større størrelsesorden det ser jeg meget meget gerne vi har set det i mindre målestok men skal det for alvor have en effekt i forhold til forsyningssikkerheden så skal det op i en noget

bare sige at det kræver forskning og udvikling at nå dertil tak for spørgsmålet jeg vil gøre mit bedste og også gerne i samarbejde med dansk folkeparti

i debatten på dr den otteogtyvende marts om at den nationale bestyrelse sundhedsvæsen danmark som udpeges af sundhedsministeriet kan beslutte at nedlægge

en og tyve akutsygehuse så vel som for de øvrige sygehuse i danmark sundhedsreformen handler om at sikre mere nærhed for patienterne mere sammenhæng for patienterne at styrke patientrettighederne i hele landet og

så vi får et stærkere sundhedsvæsen der er tættere på hvor vi bor derfor er

foranlediget af socialdemokraternes sådan skræmmekampagne landet rundt om at der skal lukkes sygehuse jo fuldstændig det modsatte vi ønsker med nærhedsfonden på de otte milliard kr nemlig at sikre flere sundhedstilbud tættere på hvor folk bor som det blev fremhævet af børne og socialministeren

debatprogram som der henvises til så placeres ansvaret for driften af sygehusene i de enkelte sundhedsforvaltninger

imod den årlige udviklingsplan som jo fastsættes

regeringen i samspil med folketinget og sundhedsvæsen danmark fremadrettet vil det være bestyrelserne i de fem sundhedsforvaltninger der vil få driftsansvaret for sygehusene herunder også planlægning af sygehusstrukturen men vi ønsker også at have en stærkere forankring i kommunerne

en langt stærkere rolle i planlægningen blandt andet

vi med den nye struktur sikre at der er repræsentanter i sundhedsfællesskaberne fra alle kommuner så alle kommuners borgere er repræsenteret gennem borgmesteren og sundhedsudvalgsformanden og der vil også i forvaltningsbestyrelserne i de fem sundhedsforvaltninger været tre repræsentanter som har en kommunal forankring og som er udpeget gennem

sundhedsfællesskaberne og forankret i forskellige sundhedsfællesskaber

en stærk lokal forankring i forhold til de fremadrettede beslutninger i vores sundhedsvæsen

ved jeg også en del andre fuldstændig uklart

hørt så mange forskellige versioner af ikkesvar fra regeringen at at det var befriende da

en beslutning der både kan ligge i sundhedsvæsen danmark og i de fem regionale forvaltninger

sundhedsministeren så i dag siger at det var rigtigt

var rigtigt så det kan måske bare helt klart bekræftes at det

børne og socialministeren kom med eller var forkert hvad hun sagde for

jeg desværre ikke blevet klogere

kæmpestore reform som regeringen laver og som ændrer strukturerne i vores sundhedsvæsen og centraliserer en del er det uklart hvem der kan beslutte at lukke et sygehus i

at man kan gå til sit regionsråd til sin valgte regionspolitiker som man jo i

hvis man vil kæmpe for sit lokale sygehus

få et svar på fra regeringen jeg tror vi er oppe på at at

statsministeren femten gange samlet set

vil kunne træffe den beslutning og dermed jo også hvem det er man som borger skal gå til hvis man vil kæmpe for at bevare et sygehus som ellers er lukningstruet

ind til om der er høringsret i et sundhedsfællesskab medmindre det ministeren siger til mig er

en appel til at ministeren forholder sig helt konkret til om den beskrivelse som børne og socialministeren kom med at beslutninger om sygehuslukninger kan træffes i sundhedsvæsen danmark

socialdemokraterne ønsker at turnere danmark rundt

lukke tønder sygehus vi vil lukke nyborg sygehus selv om det er faktuelt forkert sundhedsreformen

de en og tyve akutsygehuse eller for de øvrige sygehuse

det vil fremadrettet være sådan at alle jo

de kommunale repræsentanter i vores bestyrelser for sundhedsforvaltningerne

sidder at man træffer de beslutninger og det ville så være noget helt nyt at det er det vi får

når vi

og statsministeren har jo selv svaret min formand mette frederiksen at der selvfølgelig kan ske ændringer i vores sundhedsvæsen i fremtiden

og hvor de beslutninger træffes

udpegede bestyrelsesmedlemmer i de fem regionale forvaltninger er det den udpegede bestyrelse i sundhedsvæsen danmark

lille smule absurd som jeg svarede indledningsvis vil

fremadrettet være bestyrelserne i de fem sundhedsforvaltninger der får driftsansvaret for sygehusene herunder også planlægning af sygehusstruktur i de bestyrelser vil der jo være kommunalpolitikere der også er forankret i sundhedsfællesskaberne som vil repræsentere forskellige sundhedsfællesskaber sundhedsfællesskaberne vil også have høringsret i relation til beslutninger som vedrører større

vil man jo fremadrettet kunne bruge sin sundhedsudvalgsformand og sin borgmester som lokalt talerør i relation til de interesser man har

til den daværende indenrigsminister som i dag er statsminister

kommunerne skulle lukke rådhuse og borgerservice

at man skulle lukke borgerservice og rådhuse men konsekvensen af det blev dog at det var det der skete og derfor tillader vi os selvfølgelig bare ganske enkelt at finde ud af uanset hvad hensigten fra regeringen måtte være

i den enkelte kommune så spørgsmålet her er jo blot det enkle hvad er det præcis for en kompetence som ligger i henholdsvis sundhedsforvaltningen

og i de her sundhedsfællesskaber altså hvem er det der har konkret beslutningskompetence i forhold til

er anledningen til spørgsmålet nemlig at ansvaret for driften af sygehusene placeres i de enkelte sundhedsforvaltninger og at man selvsagt ikke i bestyrelsen i sundhedsforvaltningerne kan træffe beslutninger der går op imod den årlige udviklingsplan der vil blive indgået mellem regeringen i konsultation med folketinget og sundhedsvæsen

man i en en

i relation til bornholm hvis vi bare skal tage

to andre sygehuse hvis man i en udviklingsplan i den årlige udviklingsplan beskriver der at der

kunne træffe en beslutning op imod udviklingsplanen

hvad og socialministeren sagde i det pågældende program nemlig

det vil man ikke kunne op imod den årlige udviklingsplan men ellers vil det jo være sådan fremadrettet at det er bestyrelserne i de fem sundhedsforvaltninger som får driftsansvaret for sygehusene

så være høringsret

sundhedsfællesskaberne vil også være repræsenteret i

ligge oppe i sundhedsvæsen danmark og

sygehusene herunder planlægningen og sygehusstruktur

og repræsenterer forskellige sundhedsfællesskaber og alle kommunerne er jo repræsenteret ind i sundhedsfællesskaberne og har høringsret

vil kommunerne via sundhedsfællesskaberne blive hørt det vil sige at man i et lokalområde

en borgmester og en sundhedsudvalgsformand der kan gøre sin stemme gældende i relation til beslutninger der kan påvirke et lokalt sygehus altså langt mere nærdemokratisk og lokaldemokratisk end den struktur vi har i dag hvor der er adskillige kommuner som ikke har bosiddende medlemmer af regionsrådene derudover vil det være sådan at man ikke kan træffe beslutninger op imod den årlige udviklingsplan og det kan jo så gælde i særtilfælde nu beskrev jeg særtilfældet bornholm før

regeringen ikke har lyst til at stå på mål for den centralisering man laver eller om det

er fordi regeringen ikke forstår den usikkerhed det skaber når man ændrer så grundlæggende i strukturerne som man gør her og folk ikke kan finde ud af hvor

den her runde hvor det vel er gang nummer seksten sytten atten og nitten at vi prøver at få svar på det her så vil jeg stadig væk ikke kunne svare en borger i min kreds

sidste forsøg på at få et svar er det fordi når ministeren

om driftsansvaret så ligger der også i det spørgsmålet om hvorvidt et sygehus eller en matrikel med sygehusfunktioner skal

som laver kampagner om at nu skal amager sygehus bevares

det skulle være i farezonen eller

er socialdemokraterne fru mette gjerskov der skriver i roskilde avis at nu skal roskilde sygehus

og skaber usikkerhed jeg synes simpelt hen et nyt lavpunkt for socialdemokraterne at man på den måde tager patienterne

fremover vil man kunne gå til sin lokale borgmester sin lokale sundheds en udvalgsformand som vil være hver kommunes repræsentant

i sundhedsfællesskaberne hvis man er i tvivl om hvem det er der varetager lokale interessesfære

set er langt mere lokalt demokratisk forankret end det system vi har i dag og derfor er det her jo en nærheds reform og på ingen måde en reform der ændrer det

har ministeren vurderet at 5g netværket er sundhedsmæssigt forsvarligt

for at vi i danmark kan tage den næste generation af telekommunikation i brug i løbet af de kommende år i den forbindelse er det selvfølgelig vigtigt for mig som sundhedsminister at borgerne har reel og opdateret information om de sundhedsmæssige forhold ved 5g teknologien

med videre er meget svag og i øvrigt er langt under grænseværdierne for hvad der er sundhedsskadeligt med introduktionen af 5g netværket vil den samlede stråling fra antenner fortsat ligge under grænseværdierne det er naturligvis af stor betydning at vores myndigheder sørger for at følge udviklingen på området nøje og også løbende er i tæt dialog

den dialog der er mellem energistyrelsen og sundhedsstyrelsen om om

i et svarudkast til bekymrede borger henviser

de understreger at de ikke har fået de oplysninger de har bedt om i i forbindelse med

at det fremsendte materiale indeholder tilstrækkelig og helt nødvendig robust information så vi kan vurdere om der skulle være grund til sundhedsmæssig bekymring i forbindelse med udrulningen og drift af 5g teknologien

enhedschefen skriver også at nogle af de informationer de blandt andet ikke har fået er er resultater af modelberegninger og konkrete målinger som adresserer worst case situationer

person det kunne være buschauffører eller i andre situationer hvor enkeltpersoner udsættes for

afvist af sundhedsstyrelsen her som

i folketinget og for borgerne tænker jeg

konkrete tiltag som ministeren kunne tage også i forlængelse af det jeg siger her hvordan sikrer vi en rigtig god information

forbundet med 5g netværket og det er

set det som spørgeren spørger til

stillet en række skriftlige spørgsmål som

sundhedsstyrelsen også har bidraget med svar på hvor der også henvises til opdateret information netop rettet mod blandt andet borgere og andre der kunne være interesseret

information om hvad det er nogle vurderinger der ligger til grund for sundhedsstyrelsens

ikke er en sundhedsrisiko forbundet med 5g netværket og jeg er fuldstændig enig med spørgeren i at selvfølgelig skal der være information tilgængelig og det er jo så også det

sundhedsstyrelsen skriftligt har bidraget med i svaret

også af hjemmesiden

især i tætte byområder hvor der kan komme problemer

være svært at blive sådan helt klog på

det vil ministeren arbejde for det i det i den her konkrete sag om 5g

rigtig mange ikkekorrekte oplysninger der florerer på blandt andet de sociale medier og som gør folk bekymrede

og det var det jeg sagde indledningsvis at kommunikere klart og tydeligt og hvis vi kigger på vores sundhedsfaglige myndigheder i danmarks altså sundhedsstyrelsens så er det deres klare vurdering at der ikke er en sundhedsrisiko forbundet med 5g netværket

og har spørgeren yderligere ting som spørgeren ønsker

at rigtig mange af dem der bliver bekymrede i dag bliver bekymrede på baggrund af af ikkekorrekte oplysninger der blandt andet florerer på de sociale medier der tror jeg vi har et fælles ansvar for at sørge for

viderebringe hvad myndighedernes vurdering er nemlig at der ikke er en sundhedsrisiko så skal vi selvfølgelig sørge for og det var også det jeg sagde indledningsvis at energistyrelsen og sundhedsstyrelsen har en tæt kontakt også i forhold til det fremadrettede

som jeg sagde før at sundhedsstyrelsen

set mangler den information de har efterspurgt for

af hvordan vi får teleindustriens behov opfyldt på det her område og så

de bekymrede borgere der er i forhold til at sige at ministeren

de forskere som siger at der er grund til bekymring kan ministeren være lige så klar i spyttet

fremgår også af de skriftlige svar som sundhedsstyrelsen har bidraget

set også det signal der er vigtigt i forhold til

de borgere der er bekymrede på baggrund af blandt andet informationer som ikke nødvendigvis bygger på fakta og som man møder

steder på de sociale medier der mener

har et ansvar for at sørge for at kommunikere klart ud hvad det egentlig er der er den sundhedsfaglige vurdering fra sundhedsstyrelsens side

ud af regeringens sundhedsreform

under skarp kritik fra både ældre sagen og alzheimerforeningen redegøre for hvilke konkrete initiativer regeringen vil tage for at plejehjemmene kan sikre at ældreplejen ikke forringes år for år i takt med at vi bliver flere ældre

er skrevet ud af sundhedsreformen i regeringens udspil til sundhedsreformen var der nævnt

end det var tilfældet i den korte aftaletekst derfor er der ikke den samme opremsning af eksempler på personalegrupper i aftaleteksten det handler således ikke om at sygeplejersker og sosu assistenter diætister eller sundhedspersonale på plejehjem ikke er omfattet så lad mig bare her bekræfte at kompetenceudviklingen i regi af sundhedsreformen selvfølgelig også handler om de sundhedsfaglige kompetencer på landets plejehjem og sygeplejersker i hjemmeplejen som spiller tæt sammen med den personlige og praktiske hjælp efter serviceloven derudover vil jeg som ældreminister meget gerne

det har vi vist gang på gang gennem finanslovsaftaler med dansk folkeparti økonomiaftaler med kl og satspuljeaftaler vi har prioriteret en lang række indsatser som bidrager til en mere værdig ældrepleje også på plejehjemmene

en milliard kroner årligt til kommunernes arbejde med en mere værdig ældrepleje tre hundrede og firs million kroner

og tyve million kroner til en køkkenpulje tres million kroner årligt til en værdig død

årligt til bedre bemanding i ældreplejen

bedre bemanding på plejehjem

ændringer i vores sundhedsvæsen der er behov for mere nærhed det mener vi jo at der er fra

større sammenhæng særligt for de svageste borgere der ender med at cykle rundt i systemet og blive det vi jo desværre har et decideret ord for nemlig svingdørspatienter hele afsættet for det er jo at der bliver markant flere ældre i de år vi kigger ind i markant flere ældre og derfor

meget væsentlig diskussion også for landets første ældreminister

så først og fremmest tak til ældreministeren for at komme og og svare på et spørgsmål omkring det med det sagt

sige at jeg godt forstår den kritik og de bekymringer som ældre sagen rejser

det jo her hvor de allersvageste og allermest svækkede og

sygeste ældre opholder sig

ældre som kan bo derhjemme og klare sig selv

jeg tror at det er to og en halv gang så ofte man ender med at blive indlagt for noget der kunne være forebygget hvis man boede på et plejehjem end hvis man var så frisk at man stadig

helt central når det kommer til fremtidens sundhedsvæsen ligegyldigt om man så vil lave den reform som regeringen vil hvor man samler og centraliserer eller

derfor vil jeg også bare helt kort spørge ældreministeren om ikke ældreministeren er enig i at det er en fejl at plejehjemmene er blevet skrevet ud

en fejl der er sket i skyndingen at plejehjemmene ikke længere bliver nævnt eksplicit

folkeparti har lavet i regeringens udspil til sundhedsreform indgik der nogle eksempler på faggrupper der kan kompetenceudvikles i forbindelse med at vi styrker kvaliteten i de kommunale sundhedstilbud som eksempel var der også nævnt det sundhedsfaglige personale på landets plejehjem aftaleteksten er væsentlig kortere end udspillet og som jeg allerede har nævnt er det altså ikke alle eksempler

en styrkelse af vores sundhedsvæsen som overhovedet er kommet på tale fordi der kommer så mange flere ældre og vi ved at de svageste mest svækkede og

selv om alt ikke kan gå igen fra udspillet

at ministeren sidder og laver ansigtsudtryk

et retvisende billede af hvad det er for nogle grupper der har allermest brug for større nærhed i vores sundhedsvæsen burde plejehjemmene ikke være nævnt

forhandlingen er åbnet herre jesper petersen socialdemokratiet

omhandler momsvilkårene for henholdsvis trykte aviser og elektronisk leverede aviser og det udmønter en del af medieaftalen der

have lyst til at diskutere længe og indgående herunder hvad man gør ved danmarks radio og

men nu er det momsdelen

i dag er der af historiske årsager forskel på vilkårene da trykte aviser er momsfritaget mens elektronisk leverede aviser er pålagt moms regeringen lægger op til at den eksisterende nulmoms på trykte aviser skal udvides til også at omfatte elektronisk leverede aviser trykte aviser er i dag pålagt en lønsumsafgift og lovforslaget lægger samtidig op til at elektronisk leverede aviser ligeledes pålægges en

de overordnede kriterier for hvorvidt der momsmæssigt foreligger det man kan kalde en avis bliver ikke ændret

giver det at lave en neutralitet imellem de forskellige typer af medier principielt set rigtig god

sker jo bare en hel masse ting på den teknologiske front i de her år og har gjort det igennem en årrække

måden at udgive på og måden at forbruge medier på

undgå at der gøres en forskel bare fordi der er forskel

nu godt sætte spørgsmålstegn ved om man egentlig opnår det man har tænkt sig med det her lovforslag der er især to forhold der gør at vi forholder os kritisk til det det påpeges i høringssvarene at der lægges op til en snæver fortolkning af hvilke elektroniske medier der vil være omfattet af nulmomsen og dermed bliver der altså ikke tale om at der reelt bliver platformsneutralitet i stedet for understøtter man at der stadig væk vil være konkurrenceforvridende vilkår et medie som jeg tror

og flere af os herinde og også flere og flere danskere synes jeg man kan se

orienterer sig i gennem nyhedsstof af god kvalitet er

det vil jo ikke blive omfattet af muligheden for at være pålagt nulmoms men vil blive stillet i

værre konkurrencesituation i forhold til andre traditionelle avismedier eller avismedier der nu også udkommer i forskellige elektroniske formater det samme gør sig gældende for zetland

med medieforliget blev der igangsat en samlet undersøgelse af mediestøtteordningerne som det jo ville give mening var fremlagt og diskuteret

på det danske mediemarked når man vil gennemføre et lovforslag som som det her det

skulle vi have haft inden det ville selvfølgelig

en helhed og med en færdig undersøgelse i hånden i stedet tages der så hul på at lave ændringer her og nu

det er efter vores mening at tage tingene i den forkerte rækkefølge som jeg forstår det

der også nogle ændringer på vej på eu niveau

værd at have på plads inden man beslutter sig for hvad mulighederne

en ordning i danmark der gør at vi kommer tættere på at have neutralitet jo gerne fuldstændig hvis det kan lade sig gøre

mulighederne for at lave platformsneutralitet men på baggrund af de bekymringer

kan vi som udgangspunkt ikke bakke op om forslaget som det ligger nu

de bekymringer og de kritiske høringssvar der er kommet udboret og belyst i forbindelse med en grundig udvalgsbehandling bare senere i dag har vi også foretræde af nogle af de interessenter i branchen som kan påpege hvordan vilkårene ikke vil blive rimeligere af at gennemføre det her lovforslag

også forsøgt at få afsat mere tid

hvis der ikke er en meget hastende årsag til at skulle gennemføre et lovforslag med

at få lavet en ordentlig udvalgsbehandling det skal være mine bemærkninger her ved førstebehandlingen

af medieaftalen fra juni to tusind og atten

vi skal omlægge støtten så den bliver mere balanceret mellem trykte medier og internetbaserede

aviser i papirform

er momsfritaget mens aviser

elektronisk form ikke er momsfritaget tilsvarende

pålagt lønsumsafgift mens elektroniske aviser

fulgt med den teknologiske udvikling rigtig mange mennesker får deres nyheder via internettet

en pdf fil hvor de kan se deres aviser

så et forsøg på at skabe en platformsneutralitet

lønsumsafgift og derved stilles de to aviser lige så langt så godt

forhold til magasiner og ugeblade som jo ikke er momsfritaget

set igennem rigtig mange år eller hvad med nyhedsmedier som

pålagt moms så man må ærligt sige

kommet helt i mål som det er lige nu

fuldstændig planker den jamen så er den ene jo pålagt moms mens den anden ikke er

så rent konkurrencemæssigt så der er en række spørgsmål nødt til at få

efterlyst af den foregående

at man sagde jamen skulle vi så ikke bare lave nulmoms også på magasiner og ugeblade

de jo stillet lige det

er tilhænger af men udfordringen er at momsdirektivet

der er en såkaldt standstill bestemmelse en stå stille bestemmelse

snuptag

er opmærksomme på derfor er det jo også at vi har sat gang i den her konkurrenceanalyse

analysere det nærmere og finde ud af hvad det

der er på det her område også nogle

internetartikler eller hvordan man

et medie for eksempel tilbyder at man kan få sin pdf fil uden moms

gratis adgang til at logge ind på de her plusartikler

kun udkommer digitalt som for eksempel zetland eller

bare høre om om ordføreren har har fået svar

fået ind på deres mail vil jeg gætte på på det er jo helt fair at man som avisudbyder

reglerne skal forstås så selv om vi egentlig synes at det her

fin aftale vi har lavet om medieforliget

det også oplagt når man kommer til udmøntningen af lovforslaget at man så også får klarlagt hvordan

implementeres ude i virkeligheden for de her aviser og

fuldstændig så det derfor at jeg har stillet de her spørgsmål som

med mine forældre for ikke så lang tid siden og langt de fleste avisabonnementer

noget med at du kan få den digitalt i fem dage om ugen og så kan du få den på tryk i weekenden så der er rigtig mange der sælger avisabonnementer i øjeblikket og derfor er det jo paradoksalt at vi stadig væk har den regel i danmark at det kun er de trykte aviser der er momsfri men ikke de digitale aviser når nu det efterhånden er så stor en del af markedet der er digitale aviser så derfor er det jo sådan set helt fornuftigt at man i medieaftalen her sidste sommer blev enige regeringen og

at man skulle lave en platformsneutralitet at aviser uanset om de var blevet trykt eller om de kom digitalt

det tror jeg på kan være med til også at sikre fremtiden for mange af de trykte medier at de rent faktisk har den mulighed og det vil jo have en varig provenueffekt

de her medier på fem og halvtreds million kroner om året så på den måde

det har en en markant betydning at man rent faktisk det ens uanset platform der bliver brugt til det så på den baggrund

at have forskellige momsregler om det er digitalt eller eller trykt men jeg synes jo at at debatten med

at vi skal have have opklaret

ikke allerede udkommer trykt i dag

overhovedet i i dag og skal den allerede udkomme trykt for at

få konkretiseret i udvalgsbehandlingen så det synes jeg endelig at

det står ikke specifikt med navns nævnelse på de forskellige aviser i lovforslaget for det gør man ikke i lovforslag

strukturel systematisk forskel på forskellige typer af medier hvis man gør sådan som regeringen foreslår her så vil jeg godt have listen over eksempler på medier der udkommer og laver nyhedsartikler og nyhedsstof i dag som så ikke er omfattet i udvalgsbehandlingen men fru louise schack elholm vil vel give os ret i at der er forskellige af de her medier

som ikke kommer til at ligge inde under de kriterier der er i momsloven i dag og derfor ikke vil blive omfattet og vil være i en skæv konkurrencesituation det var det ene jeg

at når man i medieforliget laver en aftale om at det er vigtigt at få undersøgt hvad

lovforslag som det her vil betyde for konkurrencesituationen på det danske mediemarked hvorfor er det så ikke skal have den inden vi

set ikke de andre medier så det er

med at vi ændrer enormt meget på listen over dem det vi bare siger

er meget fornuftigt vi får jo stadig væk en analyse og den kan man altid reagere på men jeg synes

det er væsentligt at vi kommer i gang med at sikre at både de digitale og de trykte

det være klogt lige at undersøge hvad konsekvensen bliver for konkurrencen på markedet

jeg ikke der er kommet noget godt svar på og så er sagen vel at at fru louise schack elholm ikke opnår den platformsneautralitet

i sit indlæg her at hvis man

en hvad skal vi sige traditionel avis og udkommer med ting elektronisk

elektroniske platformsmedie som du udgiver

ikke være sikker på at være omfattet af nulmoms det er

der skal konkretiseres i udvalgsbehandlingen men jeg vil sige

vi går ind og siger konkret at aviser skal have en platformsneutralitet uanset om de er trykte eller digitale det er en grundliggende ligestilling i forhold til det

hvis der er nogle uklarheder omkring præcis hvordan vi definerer om de skal være trykt i forvejen eller de ikke skal være trykt i forvejen så lad

over for princippet om at der kommer en ligestilling mellem trykte aviser og

aviser som bliver leveret elektronisk det er jo grundlæggende sådan

ligestille aviser uanset hvordan de så at sige bliver leveret

ordningen kommer til at gælde flere medier det kan være ugeblade eller magasiner

jo også er påpeget i flere

så kan vi forstå på lovforslaget at

en løsning som som udvider det i hvert fald i et vist omfang er forhindret af eus momsdirektiv som ikke giver mulighed for at der indføres nulmoms på andet end aviser

og de indlæg der har været fra andre ordførere indtil nu at vi vi må se

mulighederne for at udvide ordningen på trods af eu direktivet så kan vi jo også se

tvivl om hvad den her aftale egentlig kommer til at betyde

afklaring af hvor afgrænsningen er her altså i hvilket omfang det kommer til at betyde en ny forskelsbehandling og så videre og så videre

vi se på hvad der kommer frem

den afklaring vil så også være afgørende for hvordan

til det her i sidste ende

vi gør vores endelige stilling op vil vi følge udvalgsarbejdet og

afgrænsningsproblemer og mulige

skal jappes igennem på så kort tid som der er lagt op til med afstemning inden for

den gode tid som som vi gerne ville have

rune lund enig i at det er usædvanligt for folketingets arbejde at vi ikke kan have en almindelig tidsplan

og det skal kun være i meget særlige tilfælde at man vælger at afvige de sædvanlige tidsfrister så synes jeg

kan komme med høringssvar til de lovforslag

blevet lavet en aftale og den bliver til et lovforslag vil der typisk i den forbindelse komme nye informationer på bordet som nødvendiggør en grundigere debat det oplever vi tit

vi i den forbindelse tit oplever at de partier som så oprindelig måtte have været en del af en aftale det afhænger lidt af området

vi alligevel har haft en tradition for at

for en reel dialog

når der når der kommer nye informationer i

behandling i folketinget men det vil være et problem hvis man ligesom lukker ned når der kommer nye ting på bordet og man ikke tager den klogeste beslutning fordi der skal tages en meget hurtig beslutning det

meget uklogt så hellere grundigt

af den del af medieaftalen som handler om at skabe teknologineutralitet mellem trykte og elektroniske medier og det er meget meget fornuftigt at gøre det der er sket en rivende udvikling på området og

en del kritik af forslaget i

det blev aftalt at der skulle laves en analyse som skulle vurdere hvorvidt

indholdet i lovforslaget kunne føre til yderligere konkurrenceforvridning og den analyse er så ikke færdig fordi vi fremrykkede aftalen på finansloven jeg synes jo man skal være ærlig sige at det er en kritik som vi sådan set godt

synes vi at vi følger udviklingen på det her område nøje og er klar til

at lave rettelser hvis det viser sig

at konkurrencesituationen er uafklaret

hvad der er en avis ikke

opdateret med det her lovforslag

at fremsætte det her lovforslag nu når de andre

elementer ikke er afklaret og at

en avis er forholdet mellem

hen bliver retssikkerhedsmæssigt betænkeligt i forhold til

udvide nulmomsordningen uanset om man så synes at

på medier eller eller ej så jeg forstår selvfølgelig til fulde at

liberal alliance men men bare

joachim b olsen korrekt det kunne være godt at få afklaret nogle af de her spørgsmål inden vi skal tredjebehandle

man plejer at have på konkurrence og konkurrencevilkår

være tilfredsstillende at man kan ende med en situation hvor at hvis en traditionel medievirksomhed udgiver et magasin

men ikke er en del af en traditionel avisvirksomhed

kan man ikke opnå de samme konkurrencemæssige vilkår som konkurrenten det må på en eller anden måde stride mod nogle principper hos herre joachim

det var jo egentlig besluttet i medieforliget at det skulle være den første januar

første juli og man afventer ikke den undersøgelse der skulle

af konkurrencevilkårene det kunne jo passende være ud fra

at man havde i liberal alliance om ulige konkurrence at man besluttede at lave sådan en undersøgelse hvorfor er det

og ikke afvente de fornuftige undersøgelser der er lavet inden

er det jo ikke en optimal situation

at mindske den konkurrenceforvridning der eksisterer i dag

muligt at lave den helt optimale løsning det

for det efter min opfattelse så har der

finansloven om at fremrykke det her og det er sådan set et ønske jeg også godt forstår for der er jo tale om

kan jeg godt forstå det ønske jeg siger så bare

fået en behandling af lovforslaget er kommet høringssvar ind og jeg konstaterer så også og

en helt optimal situation hvis det er sådan at vi kommer til at skabe

følge udviklingen tæt selvfølgelig bør man altid være klar til

jeg ved godt at liberal alliance er så fuldstændig vilde i varmen for enhver form for skattelettelse man kan opnå herre joachim b olsen kan

var der vel en mening med at man skulle lave en undersøgelse af markedsvilkårene af konkurrencevilkårene inden man behandlede det her forslag er det ikke sådan lidt af et ideologisk ønske om bare at få sat nogle skatter ned

inden det var meningen at lovforslaget skulle træde

er meget skeptiske over for jeg prøver så også at redegøre for at vi

en situation i dag hvor der er konkurrenceforvridning

vidtgående konkurrenceforvridning mellem trykte og elektroniske medier og det prøver man så at gøre bedre spørgsmålet er så om det altid er muligt at finde den fuldstændig optimale løsning der er så kritik i høringssvarene

der siger jeg så åbent og ærligt at så skal man selvfølgelig være klar

på lovgivningen hvis det skulle vise sig at være tilfældet jeg havde også gerne set at den analyse havde været færdig

desværre ikke været muligt

jeg siger bare ærligt at der er noget der kunne tyde på at den her situation er mindre optimal end den

været og derfor skal vi være opmærksomme på udviklingen

en rigtig fin intention det her forslag

form for platformsneutral ligestilling på det

en fuldstændig ligestilling af

så som udgangspunkt vil vi egentlig gerne stemme for et forslag som er et skridt på vejen

flere andre ordførere har sagt at det her ikke går ud over konkurrencen og har den modsatte effekt af hvad vi egentlig kunne ønske os

fra omkring det sådan tidsmæssige aspekt i den her behandling af forslaget vil jeg også bare lige spørge ministeren

vi ikke venter på den her redegørelse at det skal

nogle argumenter vi skal have med eller en baggrund

papirform og så kan man også købe avisen som elektronisk avis

var uden moms men jeg var

klar over at hvis den så ligger elektronisk skal der moms på derfor er vores udgangspunkt

når vi skal tage stilling til det her lovforslag i radikale venstre at vi synes det er fornuftigt at begge dele er uden moms det er en mærkelig forskel især i en tid hvor jeg tror at hvis de mange dagblade skal

skulle lave elektroniske aviser i stedet

er vores udgangspunkt som sagt at det er fornuftigt at sidestille de to ting som en lang række ordførere startende med herre jesper petersen har

der noget uklarhed

kan blive betegnet som en avis umiddelbart ser det ud til at det er alle dem som også i dag bliver betegnet som aviser fordi der er en papirudgave men kunne det være

kunne komme ind under samme ordning det fremgår lidt

skatteministeriet svarer på det inden vi tager endelig stilling og jeg

have vendt med min gruppe

skulle lægge skat på dagblade og publikationer fordi det ville være

egentlig været princippet siden da

christiansborg og jeg bare gentage det spørgsmål som

venstres ordfører lidt retorisk stillede hvad er en avis i dag

moms på

et magasin eller et ugeblad eller hvad det nu kan være er jeg tror de fleste af os er enige om at det er rigtig godt hvis der bliver

rigtig kan lægge skatteministeren til last men måske mere

medier og så videre

men der er så en uenighed i forhold til hvordan det bliver defineret i det her lovforslag hvor det egentlig bliver

som ikke er færdiggjort jeg mener den skal være færdig senest i

afklaret det her spørgsmål om henholdsvis aviser

publikationer magasiner dagblade og så videre

selv må definere hvad der skal moms på herunder

nulmoms så

der er bare så mange udeståender at

jeg egentlig synes det er lidt problematisk at skulle vedtage det her lovforslag uden at i hvert fald nogle af de her ting er

at der bliver indkrævet lønsumsafgift af

bare min egen kommentar så er lønsumsafgiften under fire procent

i forhold til udenlandske magasiner over for over for danske

egentlig jeg nu hvor jeg alligevel har ordet

botaniserer i vores momssystem vi har en meget bred momsbase i danmark

have et skattesystem som vi egentlig alle sammen er enige om vi gerne vil gøre så enkelt som muligt samtidig med at vi opfylder de mål vi har

ikke lige se liberal alliances ordfører men herre joachim b olsen

vi skal have et mere enkelt skattesystem og så er vejen frem

så skal vi momsfritage alle mulige fantastisk dejlige ting som vi gerne vil have flere af

fornuftigt det fornuftige er at have en

vi gerne vil have på en anden måde

ikke putte en skat på det frie ord

netop det her med at

navigere i det her system hvis vi har en række særskatte eller særundtagelser

tekniske skatteaspekter men

anbefale skatteministeriet at arbejde lige så hurtigt som finansministeriet gør

regeringen har indgået med dansk folkeparti

som så til gengæld bliver påført lønsumsafgift ligesom de trykte aviser bliver i dag lovgivningen

skal selvfølgelig følge med den teknologiske udvikling og der skal være lige konkurrencevilkår uanset om det er en

og der sker jo rigtig rigtig mange ting i de

det synes vi selvfølgelig er forkert og bakker helt op om at der skal

derfor bakker vi også op om at få skabt

bliver momsbelagt eller ej så vi bakker

ligestilling eller sideordning som jeg tror vi alle sammen er enige om er

eller zetland eller et af

er der vel ikke den sideordning og jeg tror at

mere eller mindre værd eller specielt anderledes fordi

engang har mulighed for at købe det fysisk i

ligestiller vi vi med det lovforslag her og vi bakker vi fuldt op om at der skal være

mange andre ting man kan begynde at diskutere

differentieret moms og den diskussion tager vi også meget gerne

i dag omkring l to hundrede og to og tyve

tre og tyve som regeringen har indgået med dansk folkeparti altså meget snæver kreds af partier

det vil sige at elektroniske aviser bliver omfattet af nulmomsen

trykt avis jeg synes det er fantastisk

jeg må også erkende at jeg på trods af min unge alder

og jeg tror desværre at det kommer til at gå sådan at flere flere og

noget der ikke er et fysisk produkt men noget der er et elektronisk produkt derfor er det jo vigtigt

at vores skattelovgivning følger med den teknologiske udvikling og nulmoms på aviser er et eksempel på at lovgivningen ikke er fulgt med samfundsudviklingen nulmoms på aviser har en del år på bagen den første momslov blev indført for halvtreds år siden og dengang var en avis kendetegnet ved at den blev udgivet på knitrende papir man fik også

i sagens natur

nok dengang været svært at forestille sig at den teknologiske udvikling at betyde at vi i dag i højere og højere grad læser vores avis

telefon lydløst og uden som sagt at få sorte fingre derfor er det fornuftigt at nulmomsen

opdateret til det samfund vi lever i i dag

få dem besvaret her i dag for vi har som sagt lige modtaget dem men vi skal nok svare på de relevante spørgsmål der er stillet

er af udvalgsarbejdet og

da være helt ærlig og sige at jeg er tilhænger af lange

for de partier der står bag forslaget

folketingsvalg jeg kan næsten fornemme lidt

at lave det her lovforslag og så kunne det være belejligt at vi

det ville blive på den her måde hvis hvis vi måtte vinde valget

vores ting igennem når vi nu har sikkerhed for

på vi har efter et valg men men nu har vi i hvert fald sikkerhed for

det er årsagen til den stramme tidsplan og det må man gerne være

en rød partifarve har gjort præcis det samme op mod et folketingsvalg sådan er spillereglerne

aftalt i finansloven og vi vil gerne have det vedtaget så hurtigt som som muligt

ligestilling med andre medier og den her konkurrenceanalyse

jo helt rigtigt at at det er den samme kreds af partier der har lavet finansloven der har lavet medieforliget

have været optimalt hvis vi havde haft den men den kan først være færdig til efteråret

komme igennem med lovforslaget og det ville vi synes var ærgerligt så er vi gået på kompromis med

også vil sige

vi ikke kan sikre fuldstændig ligestilling mellem de gamle klassiske medier og de nye elektroniske medier

en standstillperiode på dansk en en stilstandsperiode hvor vi egentlig har nogle regler som vi aldrig ville få lov til at gennemføre

eu men vi havde dem inden vi kom ind i eu og derfor

beholde dem under løfte om at vi ikke ændrer

og derfor er det juridiske rum for at ændre reglerne altså meget meget begrænset

at nogen klager til europa kommissionen og så trækker man tæppet væk under hele

ændre de her kriterier altså meget meget begrænset hvis man vil lave

fjerne nulmomsen og

til forskellige medier det tror jeg

at noget skulle støttes mere end noget andet

men det kunne man vælge at gøre inden for eu eu reglerne og på den måde sikre ligestilling den anden måde man kan

det vil jeg

eneste del af vores skattesystem der er nogenlunde enkel nemlig at vi har en momssats enten betaler

nye medier kan komme ind under den gamle ordning men men

for at ændre kriterierne er juridisk meget begrænsede fordi

trække tæppet væk under hele nulmomsordningen er det rimeligt det er det sådan set ikke men det er de regler

jeg vil sige tak for debatten og se frem til en god konstruktiv og

at der er så mange problemer ikke kun

med lovforslaget men også med alt det rundtomkring

er nogle timingsmæssige problemstillinger i forhold til hvad kommissionen kommer frem med i forhold til momsdirektiv

konkurrencerapporten der

kollega fra enhedslisten om

være diskuteret af medieordførerne for

en meget tung mediepolitisk dagsorden

hvad vil vi støtte og det er jo de definitioner der ikke

og så må man forcere det igennem udvalgsbehandlingen som man i øvrigt selv som parti har henvist til det var vældig vigtigt var grundig og god

gennemførelse af lovforslaget fordi det skal ske

hvordan vi synes det her skulle være hvis hvis magten skulle skifte

må bare minde skatteministeren om at problemet i at have lavet et smalt medieforlig

er at uanset om det er gennemført eller ej

måtte nå at bortfalde eller ej inden der bliver udskrevet valg så har man ikke sikret sig flertal for sine ting ud i fremtiden

så står man med det problem som regeringen har nu

i sidste øjeblik så det var nyt for mig og derfor blev jeg

også overrasket over det det har vi så arbejdet på og

en proces i regeringen det koster femten million kroner ekstra og det har halvårs virkning

fordi det er aftalt i finansloven jeg ville ønske

en grundig udvalgsbehandling men det ændrer jo ikke på

gennemføre de yderligere ting med et lovforslag i næste samling det er muligt

men pointen var også at skulle undersøge hvad

være for det marked der er hvis man gennemførte et lovforslag som det her som regeringen vel nu erkender ikke er perfekt jævnfør

kan nå at formulere det her som et spørgsmål

den fantastiske konstatering af at man erkender at det

ikke er optimalt at man havde lavet en aftale om en undersøgelse af andre årsager og den når man så bare ikke at få igennem fordi regeringen har

ønsker ude i branchen sig blandt andet fra nogle af de etablerede trykte medier

hurtigt igennem og så træffer regeringen sammen med dansk folkeparti efterfølgende

hvor kønt det ser ud men

man kan finde tusinde eksempler og under den her eller den tidligere regering

at man har gjort noget noget lignende

at man kan tage analysens resultater når de kommer i efteråret og kigge på dem

forhandlingen er åbnet og den første ordfører er fra socialdemokraterne og det er herre

vi mener det er sundt at vi får nogle mere blandede boligområder vi mener det er sundt at man har både ejerboliger almene boliger andelsboliger og andre typer boliger i de samme opgange og for så vidt

få de her ting til at gå op i forhold til byggeri

private investorer at bygge

med de bemærkninger

socialistisk folkeparti og sige at de også tilslutter

for almene boligorganisationer og private udviklere som med dette lovforslag får nogle smidigere og klarere regler for de samarbejdsmuligheder der er med lovforslaget vil vi nemlig gøre det nemmere for boligorganisationer at opføre blandet boligbyggerier i samarbejde med private parter

få et blandet boligmiljø ved at man måske i den samme karré eller

det samme lokalplanområde både kan have private og almene boliger og man kan bede den private udvikler om at bygge boligerne

foregår faktisk allerede i dag men det har været et besværligt og der har ikke været klare rammer for samarbejdet jeg kender det selv fra min fortid som borgmester i ikast brande kommune hvor vi faktisk havde en målsætning om at halvdelen af boligerne i et lokalplanområde skulle være private og den

halvdel kunne være almene og den mulighed har vi faktisk arbejdet med

har bare været en lille smule besværligt at leve op til alle bestemmelserne forslaget ændrer ikke på de almindelige krav til almennyttige boliger om kvalitet udbud finansiering og så videre

men kommunerne får nogle flere muligheder for at sikre en varieret boligmasse og det er rigtig positivt

glæder mig at der er stor opbakning til det i folketingssalen

gerne at vi får fremmet flere almene boliger og at det gøres nemmere for kommunerne at komme frem til

drage den konklusion at der skal bygges flere almene boliger

klar over at den gode vedtagelse der

tilbage i to tusind og femten hvor man gav kommunerne mulighed for at kunne definere

opføres almene boliger op til fem

potentiel bygherre der har købt en en grund og ligesom havde en forventning om at det hele skulle være en anden type byggeri og

bliver afklaret via lokalplansprocessen at der skal være en vis mængde

synes vi at det er yderst positivt jeg har noteret mig at der er en delegeret bygherremodel som

øjeblikket bliver anvendt nogle steder

opfører blandede byggerier

der har været to høringsprocesser og

den kritik har man taget imod

justeret på lovforslaget det synes vi er rigtig godt og vi håber at det her lovforslag vil være medvirkende til at det bliver nemmere for kommunerne at komme frem til den konklusion at man i nye lokalplansområder vil kræve at der bliver opført almene boliger fordi man har en lovgivning som gør

og at man kan få byggerier hvor

på den måde kan fremme at der bliver flere almene boliger i danmark

det er selvfølgelig vigtigt for os at vi giver de almene boligorganisationer så vide rammer som muligt for at kunne samarbejde med private aktører de rammer udvides nu og klargøres med det her lovforslag

om offentlig støtte til etablering af almene boliger boliger i samarbejde med en privat part også på en måde så man

realiteten modtager et nøglefærdigt

meget positive høringssvar hvor man blandt

vi her får en mere fleksibel ordning og en højere grad af afklaring af ansvarsforholdene og det er jo altid vigtigt

efter en del kritik fra både bl og byggeskadefonden har forslaget gennemgået en revidering som er blevet godt gennemgået af de tidligere ordførere efterfølgende har det været i høring igen og der er både bl og byggeskadefonden positivt indstillet deres kritik

til efterretning og derfor kan vi også bakke op om

ser ikke lige nogen fra det radikale venstre så vi går videre i ordførerrækken og det er så til den konservative ordfører og det er herre anders johansson værsgo

ved at give de almene boligorganisationer og private private udviklere flere bedre og mere smidige samarbejdsmuligheder når de skal

alment boligbyggeri sammen med private boliger lovforslaget

kan udnyttes bedre og derudover giver forslaget også kommunerne flere muligheder for at sikre en varieret boligmasse men naturligvis under hensyntagen til de krav der er omkring

det kan vi i det konservative folkeparti selvfølgelig bakke

samtidig med at vi så understøtter opførelsen af mere blandet boligbyggeri

med lovforslaget er at styrke opførelse af blandet boligbyggeri ved at udvide lovens ramme for et tilsagn om offentlig støtte med henblik på at lette samarbejdet mellem almene boligorganisationer og private udviklere de gældende regler i lov om almene boliger med videre stiller en række krav som almene boligorganisationer skal opfylde ved etablering af nybyggeri med offentlig støtte

boligorganisation ubetinget erhverver en ubebygget grund og etablerer almene boliger ved at sende entrepriseopgaven i udbud grundlæggende handler etableringen af almene boliger ved nybyggeri om et forhold mellem en almen boligorganisation og en totalentreprenør hvis en almen boligorganisation ikke ubetinget kan erhverve en ubebygget grund bliver boligorganisationen nødt til at indgå et samarbejde med

dette sker eksempelvis i tilfælde hvor alment boligbyggeri skal integreres med andre boligformer ogeller erhverv hvis opførelse typisk styres af en privat udvikler det er især byudviklingen i større byer hvor der er færre og færre byggegrunde som kræver at boligerne bygges i et samarbejde mellem boligorganisationer og private udviklere planlovens fem og tyve procentsregel forudsætter også at boligerne blandes og at almene og private boliger bygges ved siden af hinanden eller oven på hinanden og blandes med erhverv med forslaget udvides muligheden for at almene boligorganisationer modtager et tilsagn om offentlig støtte

forhandlingen er åbnet og den første ordfører er fra socialdemokraterne og det er herre rasmus prehn

på seksten år kan tage kørekort til stor knallert eller det man kalder knallert fem og fyrre

på resten af eu så skiller danmark sig ud sammen med malta som de eneste steder hvor man skal være atten år for at kunne køre en stor knallert alle andre steder kan man gå i gang noget før typisk når man er sekstende så der er noget rimeligt i at vi får tilpasset reglerne

det er jo en proces vi har haft over efterhånden flere år hvor vi har haft beslutningsforslag og andet hvor man har lagt op til at ændre de her regler fordi man kan se at der er mange unge mennesker navnlig i provinsen som har svært

ved at få deres transportbehov til at hænge sammen desværre er vi havnet i en situation

det er meget småt med den kollektive trafik

eller andet så hvis man skal transportere sig

man afhængig af at have en knallert og da det at kunne køre på en knallert fem og fyrre

også at sandsynligheden for at man måske vælger at køre på en almindelig knallert der er tunet og dermed er

knallert fem og fyrre i stedet for det vil være positivt

er der jo selvfølgelig dem der går op i trafiksikkerhed

og siger pas nu på vi har tidligere set ulykker

medvirkende årsag til at vi socialdemokrater tidligere har været meget skeptiske over for det her og været bekymrede

nu har vi dykket lidt ned i de erfaringer der er i andre europæiske lande og det ser faktisk

på grund af at man starter tidligere med knallert fem og fyrre og det gør at vi tænker at det kan være okay at prøve det af

vi ved godt at lovforslaget her lægger op til at det er en permanent lovændring men vi ser for os at vi

en kedelig udvikling i antallet af uheld så må vi jo prøve at lave det om igen men netop med det argument at der kan være unge mennesker der bor i mere tyndt befolkede områder som gerne vil til og fra gymnasiet til og fra teknisk skole til og fra deres læreplads

få adgang til at køre på knallert fem og fyrre

mere sikker end en tunet almindelig knallert gør at vi

her forslag når det så er sagt

betyde at unge mennesker begynder at cykle mindre eller at vi bruger det som et argument for at spare yderligere på den kollektive trafik for os socialdemokrater er det meget afgørende at vi ansporer og motiverer unge mennesker til at cykle så meget som overhovedet muligt

også godt for sundheden vi ved jo fra de forskellige undersøgelser der er at det at cykle bare en halv time om dagen er med til at reducere de her livsstilssygdomme med over fyrre

er det vigtigt at få en god cykelkultur ind tidligt så det skal ikke blive en sovepude i retning af at man ikke vælger cyklen til

som samfund presse på for at så mange som overhovedet muligt cykler i forhold til at sikre den kollektive trafik har

en kæmpe opgave at gøre der men at man kan vælge en knallert fem og fyrre kan være et skridt i den rigtige retning

gøre det nemmere for folk at passe deres uddannelse og derfor er vi med på det her men vi kommer til at skrive ind i vores betænkningsafgivelse at vi gerne ser

også kan jeg forstå hvordan

sig til at lave et konkret ændringsforslag hvor der bliver lagt en evaluering ind

evaluerer det og er villige til at lave om hvis det viser sig at have en slagside i retning af flere uheld og

at der skal et ændringsforslag til så vil vi

kort tid før et folketingsvalg

formentlig anderledes ud på den anden side af et valg så det der er det allervigtigste

her i førstebehandlingen får tilkendegivet at vi er parate til at evaluere det vi vil også gerne skrive det ind i betænkningen men jeg tænker også at vi godt kan være med på

vi ikke får flertal for det men vi vi vil gerne forpligte os

peger på at der er for store risici

nu men men jeg

observatory har udarbejdet en opsamling af viden

de konkluderer jo at der er en større risiko ved yngre

at der er nogle andre resultater som ordføreren har som ikke

når man kigger på de andre lande

så er det ikke sådan at det alene har medført flere ulykker sådan har jeg i hvert fald set det altså der kan lige så vel ske uheld på den konventionelle knallert også fordi der så måske er nogle der vælger

med til at sikre større trafiksikkerhed at man får en knallert fem og fyrre som kan køre lidt hurtigere men på lovlig vis

her er foranlediget af beslutningsforslag nummer b syv om kørekort til stor knallert til seksten årige

er vi overbeviste om at forslaget vil styrke mobiliteten for unge mennesker herunder særligt i de tyndt befolkede egne af danmark hvor blandt andet adgangen til kollektiv trafik kan være sparsom og lovforslaget kan

seksten årige må betjene en knallert med en maksimal hastighed på tredive

tuner deres knallert så de kan køre meget hurtigere og det gør dem farlige det vurderes at op mod halvdelen af de unge kører rundt på sådanne knallerter der i nogle tilfælde kan køre op til halvfjerds

og ved at give de seksten årige mulighed for at køre stor knallert fjerner man en væsentlig del af incitamentet til at tune knallerten desuden sker de fleste knallertulykker med personskade som følge af spirituskørsel for høj hastighed og kørsel uden hjelm lovforslaget sikrer endvidere at danmark kommer på linje med resten af eu når det gælder alderskrav vedrørende unges adgang til kørsel med stor knallert

fleste eu lande har i dag en aldersgrænse på seksten år på området danmark og malta er de eneste der har en aldersgrænse på atten for erhvervelse af kørekort til stor knallert

at eu kan gøre noget godt og her vil dansk folkeparti gerne

der er jo også en bagside af medaljen i forhold til trafiksikkerheden nu siger ordføreren at at man måler

alene ved at man sætter

for yngre yngre førere det er jo således at de samme værktøjer

i forhold til at kunne bearbejde

de kan komme hurtigere frem og tilbage til skole idræt eller hvad det

og dermed går lidt af dramaet og det sjove måske af

at de unge har deres behov for hurtig transport opfyldt eller ej

men her er dog trods alt en effekt hvor vi vi så siger jamen okay danske unge skal ikke stilles

nu har jeg lavet en rundspørge blandt unge mennesker som har

det indtryk at de unge mennesker ville ophøre med at bore

mange folk har jeg ikke ansat men burde vi

forske sig frem til at vurdere om unge mennesker i en

det tror jeg ikke man kan forske sig frem til

så det i fremtiden bliver muligt for seksten årige at køre på en såkaldt stor knallert altså en knallert der kan køre fem og fyrre kilometer

time lovforslaget er med til at styrke de unges mobilitet i landdistrikterne hvor afstanden mellem byerne er længere

er man afhængig af nemmere at kunne transportere sig rundt det gælder blandt andet studerende og lærlinge som

opleve en hurtigere og nemmere transport

give seksten årige mulighed for at erhverve kørekort til stor knallert er

med til at forbedre trafiksikkerheden da det blandt andet vil medføre færre tunede små knallerter det er vores vurdering at det at kunne

på fem og fyrre kilometer per time trods alt vil være en ændring i forhold til hvad en lille knallert kan derudover gives der

de unge til gavn når de engang får kørekort til et andet køretøj der kan køre hurtigere når de bliver atten år sidst men ikke mindst er lovforslaget med til at sikre at danmark kommer på linje med eu når det gælder alderskrav vedrørende unges adgang til

det er for os vigtigt at forslaget ikke får konsekvenser for trafiksikkerheden når man vælger at sænke alderen kørekort til stor knallert for det er centralt at vi også vægter trafiksikkerheden højt men det synes jeg nu også vi gør med lovforslaget blandt andet

analyse fra to tusind og atten viser det sig at langt de fleste knallertulykker sker på grund på grund af berusede knallertførere eller fordi

på de små knallerter desuden viser den nye rapport

ikke entydigt kan konkluderes at hvis vi nedsætter alderen så vil der ske en forringelse af trafiksikkerheden med lovforslaget vil vi modarbejde de unges lyst til at tune en knallert til halvtreds

da de store knallerter jo i forvejen kører fem og fyrre kilometer per time og derved reduceres knallertfarten jo hvis den logik holder med fem kilometer for dem der ellers ville have tunet deres knallert jeg tror ikke de unge vil gøre sig ekstra umage for at tune en knallert for at komme yderligere op med fem kilometer per time vi ser derfor lovforslaget

særlig de unge knallertkørere og vi ser

til mere og bedre erfaring ude på vejene med

et stort knallertkørekort som senere hen kan komme de unge til gode hvis de ønsker at tage bilkørekort det har længe været et ønske for venstre at ændre reglerne på området

derfor glad for at kunne stå her i dag ved lovbehandlingen sammen med den tidligere indførelse af kørekort til lille knallert fra femten år i to tusind og seksten er der tale om et vigtigt mærkbart løft af unges mobilitet

studser lidt over udtalelsen

jeg godt høre ordføreren hvem er vores i i den udtalelse

så vil jeg godt henvise til de udenlandske erfaringer fra european

er mere udsatte

de fleste knallertulykker sker på grund af beruselse eller fordi man kører for stærkt

på knallert fordi man hæver hastigheden for det første

spurgt nogen om deres adfærd vil ændre sig det er alene bare en antagelse man har ikke lavet nogen form for analyse

liberale parti at igangsætte noget forskning

jeg er faktisk af den opfattelse at en del knallertkørere jo også er i en anden aldersgruppe end de helt unge og om beruselse er mere udtalt hos unge end hos ældre

ikke kører hvert femte minut og der er langt til skole er den eneste mulighed for mange unge mennesker at tage turen på cykel eller på knallert hvis vi skal tilskynde flere unge mennesker til at uddanne sig på den lokale uddannelsesinstitution eller måske bare blive boende i

vi nødt til at forbedre deres mulighed for at kunne transportere sig det er rimelig basalt og det gør vi blandt andet med det her forslag det glæder mig at ministeren har

et grundigt stykke arbejde i forbindelse med udarbejdelsen af lovforslaget som jo har været rigtig længe undervejs for eksempel ved at bede dtu om at undersøge de trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser af at sænke aldersgrænsen fra atten til seksten år vi er enige i at der er tale om meget marginale forskelle i trafiksikkerheden

har derfor ingen betænkeligheder ved at vi sænker

de øvrige landes i europa så skal jeg hilse fra de konservative og sige at de er enige i

øget mobilitet i landdistrikterne vi støtter op om at vi skal stoppe den affolkning der sker den centralisering der sker det har vi fremlagt en otte og tredive forslag stor plan for

vægte højest når vi taler om trafiksikkerhed der siger rigspolitiet at forslaget vil have en negativ indvirkning på færdselssikkerheden de henviser til dtus rapport som man selvfølgelig kan vælge at udlægge

vurderer at ulykkesrisikoen i nogen grad i hvert fald følger føreren af

og ifølge rigspolitiet betyder det at lovforslaget vil medføre en markant stigning i antallet af alvorligt tilskadekomne og dræbte hvis flere vælger at køre på stor knallert det er det som rigspolitiet vurderer rådet for sikker trafik kan ikke støtte forslaget da de mener at det ikke vil gavne trafiksikkerheden

synspunkter men som jeg også

at slippe dem løs

kan alternativet altså ikke

de efterhånden rigtig mange gange det har været diskuteret de seneste år vi synes stadig

at det er at gå for meget på kompromis

stor knallert det er jo ganske bemærkelsesværdigt at selv rigspolitiet har afgivet et høringssvar hvor de meget meget kraftigt fraråder at vedtage det her

danmarks tekniske universitet og og mange andre i de høringssvar der ligger

kan se at antallet af meget alvorlige ulykker per kørt kilometer er meget højt på både lille og og stor knallert og derfor kan man sige at det er et af de farligste transportmidler der er det er også ganske farligt at lade unge mennesker der jo ikke har erfaringer fra trafikken fra

bil i mange år eksempelvis

i radikale venstre lægger os op ad de meget meget kritiske høringssvar der er

ret tæt på et valg og det ser ud som om der er flertal for det her lovforslag

i stemmer nej til det endelige forslag kunne

så være interesseret i at bakke dette op så vi i hvert fald

så man kan komme frem så

ønsket om og lysten til at være mere fri i forhold til andre transportmidler men uanset

se på hvad det vil få af betydning for trafiksikkerheden vi kan se her i høringssvarene at det er fuldstændig entydigt at det bliver frarådet

efter rigspolitiets vurdering må det antages at en gennemførelse af forslaget om nedsættelse af aldersgrænsen for erhvervs og kørekort til stor knallert vil have en negativ indvirkning på færdselssikkerheden vi kan også se at rådet for sikker trafik skriver rådet

for sikker trafik kan ikke støtte forslaget da vi ikke mener at det vil gavne trafiksikkerheden men tværtimod modarbejde målsætningen i færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan om en reduktion i antallet

knytte an til de internationale erfaringer hvor de skriver

observatory har udarbejdet en opsamling af viden om knallert og mc fra mange lande de konkluderer at yngre mc og knallertkørere har langt højere risiko end ældre og at en effektiv reducering af risikoen for ulykker med

og motorcykler kun er mulig ved at have et restriktivt kørekortssystem med høje aldersgrænser bedre køreuddannelse og prøver samt mindre kraftige motorer eller begrænsning på køretøjernes tophastigheder så på den baggrund kan sf ikke støtte

den radikale ordfører om nu er der flertal for lovforslaget det må vi anerkende og hvornår det så bliver ændret vil jo komme an på

være interesseret i om vi kunne få socialdemokratiet til

hvis magten skulle ændre sig

prioriteret område for regeringen i de tyndt befolkede egne af danmark hvor adgangen til kollektiv trafik kan være sparsom er det især vigtigt

her kan unge mennesker med et aktivt liv hvor der både skal passes uddannelse fritidsaktiviteter job og venner være særligt udfordret og dem vil vi gerne hjælpe det er min opfattelse at en nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til stor knallert fra atten år til seksten år vil kunne bidrage til øget mobilitet for unge mennesker

mulighed for at kunne komme noget hurtigere frem og tilbage mellem deres forskellige aktiviteter

af mobiliteten sker på en færdselssikkerhedsmæssigt forsvarlig måde derfor har vi fået danmarks tekniske universitet til blandt andet at undersøge de færdselssikkerhedsmæssige aspekter ved at nedsætte aldersgrænsen til seksten år ifølge den rapport som dtu har afgivet kan det ikke entydigt konkluderes at en aldersnedsættelse vil skade færdselssikkerheden lidt kort fortalt konkluderer rapporten at effekten på færdselssikkerheden for

afhænger af hvor stor en del af de unge som vil vælge at benytte sig af stor knallert for det andet afhænger effekten på færdselssikkerheden i meget høj grad af om risikoen er køretøjsbestemt eller om risikoen følger føreren det vil sige om den seksten årige tager sin alderspecifikke risikoadfærd med i kørselen på den store knallert hvis risikoen følger føreren

at rapportens ulykkesanalyser tyder på at risikoen i hvert fald i nogen grad

at yderligere analyser er nødvendige for at afgøre med sikkerhed om risikoen følger køretøjet eller føreren på den baggrund mener

entydigt konkluderer at en aldersnedsættelse vil skade færdselssikkerheden samtidig tror jeg på at en nedsættelse af aldersgrænsen til seksten år kan medvirke til at reducere udbredelsen af små tunede knallerter tunede små knallerter udgør et færdselssikkerhedsmæssigt problem blandt andet fordi bliver ført på cykelstien med væsentlig højere hastighed end tredive kilometer

derudover har føreren ikke modtaget køreundervisning i at færdes i trafikken med de høje hastigheder en nedbringelse af antallet af tunede små knallerter vil derfor have en positiv indvirkning på færdselssikkerheden jeg mener derfor samlet set at øget mobilitet gennem nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort

kan opnås uden væsentlige negative konsekvenser for færdselssikkerheden og når det er tilfældet mener jeg at vi skal give de unge muligheden for at bruge et køretøj med større mobilitetspotentiale

behandling i folketinget og jeg står naturligvis til rådighed for besvarelse af de spørgsmål der måtte opstå i den forbindelse tillad mig så at stille et andet spørgsmål når man nu ved at det er mere usikkert for folk at køre på cykel end at køre i bil eller bus ønsker man så at begrænse brugen af cykel i samfundet fordi man på den måde vil kunne reducere antallet af trafikulykker

så det mener jeg ikke er et validt argument men ministeren taler om dtus analyse og siger at

at man mindsker færdselssikkerheden skal man så begrænse mobiliteten i samfundet når man ikke ved at det entydigt fører til mere færdselssikkerhed man kan jo være forsigtig på alle mulige måder man kan også være forsigtig med at gennemføre lovgivning eller fastholde lovgivning hvor man ikke ved om det har en effekt som er positiv men kun ved

viden om at det har en negativ effekt for mobiliteten en lovgivningsmæssig forsigtighed i forhold til

forsigtighedsprincippet med menneskeliv menneskeliv i forhold til trafiksikkerhed er det sådan jeg skal forstå

kan gøres op i økonomi men de kan også gøres op i en oplevelse af at kunne være med i samfundet at kunne

og det er ikke snæver økonomi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

ghettolisten beslutningsforslaget vidner om at det radikale venstre måske ikke helt har fået fat i indholdet af lovgivningen der udmønter aftalen om initiativer på boligområdet som modvirker parallelsamfund

der grundlæggende er enig om at tiden er kommet til at vi gør noget ved problemerne konsekvensen af aftalen er ikke som fremført at gode og attraktive boliger står til nedrivning tværtimod og det undrer mig at det radikale venstre vil sætte en faktuel dagsorden for sådan en debat som bare er forkert det tyder ikke på at man har rent mel i posen i det radikale venstre når man føler behov for at fremme sin sag ved brug af usandheder aftalen lægger op til at kommuner og boligorganisationer i fællesskab finder en løsning på de åbenbare problemer som eksisterer i ghettoområderne

som kan fastholde og tiltrække ressourcestærke beboere så der skabes en blandet bolig og beboersammensætning at omdannelserne vil ske med nedrivninger alene er altså taget ud af den blå luft vi ser helt konkret at områderne planlægger at bruge hele paletten af værktøjer som er stillet til rådighed der lægges i de lokale planer op til at der både

i de hårde ghettoer at der ommærkes til for eksempel ungdomsboliger og

der skal sælges boliger og den seneste salgsanalyse viser at salg i stort omfang er muligt hvis man ønsker det lokalt beslutningsforslaget har reelt karakter af at udsætte alle udviklingsplaner med to år for at se om nogle af områderne kommer af listen ved hjælp af de eksisterende værktøjer altså værktøjer som kommuner og boligorganisationer har haft mulighed for at anvende i en meget lang

eksempelvis beskæftigelsesindsatserne fortsætter men jeg tror ikke at de vil skabe en varig effekt alene parallelsamfundsaftalen har desuden ikke som mål på de hårde ghettoområder blot at få

tredive mennesker i beskæftigelse men har som mål at lave en afgørende fysisk og strukturel forandring i områderne der skal altså noget mere ambitiøst til hvilket der heldigvis er flertal for i

er rigtig positivt det tyder altså på at folk gerne vil

når en udviklingsplan med nye boliger arbejdspladser og institutioner er gennemført samlet set sikrer den allerede vedtagne lovgivning

ikke bare for de nuværende beboere men i høj grad også for fremtidige generationer der vil vokse op i mere velfungerende boligområder den nye lovgivning er i højere grad end tidligere præget af skal frem for bør og lige netop i forhold til ghettoområderne må vi konstatere at det er nødvendigt da tidligere tiders boligpolitik ikke har virket godt nok

man så har udsigt til at der i en lang række af de her boligforeninger

står over for at blive solgt eller nedrevet eller at man

opfører nyt byggeri tæt på de lejligheder som som ligger

man har bliver solgt eller bliver nedrevet

at der er så mange mennesker der faktisk står på venteliste

et spørgsmål til ministeren for ministeren nævnte at man kan ommærke til ungdomsboliger

bygger om i de her familieboliger

bare er imod det her at enhedslisten synes at vi skal lade tingene sejle ude i ghettoområderne for enhedslisten synes at det er helt fint

primært af anden etnisk herkomst end dansk samler sig i bestemte boligområder i hundredvis og tusindvis af boliger boliger og der udlever en kultur der bygger på at man ikke tager del i samfundet ikke har et arbejde men tværtimod er mere repræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne end folk andre steder i landet den form for negativ parallelsamfundsdannelse ser enhedslisten jo helt ubekymret

forsvarer alene ideen om at

enhedslisten er et institutionsparti der

at ville noget godt for samfundet særinteresserne har jo frit spil over for enhedslisten altid

her boligsociale helhedsplaner som man har udfoldet rigtig mange steder og som har stor effekt

ligesom vil give en pause til nogle af de her boligområder

hvad med lige at gøre en beskæftigelsesindsats

at hjælpe de mennesker i stedet for at fjerne deres boliger

set svaret mig skriftligt omkring det her med at ommærke til ungdomsboliger og der har ministeren gjort opmærksom på

skulle tilbage og læse det svar som han har givet mig skriftligt

være gældende at man ikke bare kan ommærke til ungdomsboliger uden at man bygger om er det

det også er rigtigt hvad jeg skrev i mit svar til

søren egge rasmussen men men igen må jeg bare slå fast at enhedslisten ikke går op i at løse problemer man kun går op i at være fortaler for kortsigtede særinteresser som ikke synes jeg

et showparti man fører et show frem

og hvis virkeligheden og hvordan man løser

hvis man blot flytter fjorten personer over i beskæftigelse fra passiv forsørgelse

slippe af listen det ville også kunne ske hvis vi vedtog det lovforslag der ligger foran os nu hvad siger ministeren

koncentrere os om de sociale problemer snarere end om den fysiske ramme omkring

og i for stort omfang kun omgås hinanden i stedet for også at omgås resten af samfundet hvor der ikke er sociale problemer

standpunkt som ikke forholder sig til de problemer der er i virkeligheden fordi man hellere vil stå som ren

spørgsmål hvor det at stå som ren er i konflikt med det

problemerne alene ved nedrivning det er andre værktøjer man tager i brug er ministeren enig i at konsekvensen af den nuværende lovgivning er at man kommer til at nedrive gode ordentlige almindelige boliger fordi der er folk i området

er det fordi det tjener et højere formål end alene at opfylde denne lov

det formål at man skal åbne et område op for at kunne få det omgivende samfund ind med veje og lignende det er det der er baggrunden for at man nogle steder vælger at nedrive de steder hvor man har gode boliger som er efterspurgte kan man bare vælge noget andet man kan sælge for eksempel

den måde bevarer men de gode boliger man får bare en anden boligform som tiltrækker en anden type beboere så man får en mere blandet boligsammensætning og dermed

jeg oplever ministeren som ihærdig og

men så oplever jeg også at ministeren nogle gange når han skal svare

som jeg mener mangler i parallelsamfundspakken

det går fremad i kriminalitetsstatistikkerne det går

vi ved at de brune piger ligger højere i gennemsnit end de danske hvide piger så danske brune piger er

vi ved at der er rigtig rigtig mange ting der går godt

bor derude der har skylden men vi mener jo og det har vi set igennem den udvikling der er i områderne gennem de helhedsplaner som vi taler om at beskæftigelsesindsats at klubmiljøer at vi har mere politi til stede og alle de her faktorer gør langt

så jeg har ikke hørt noget i parallelsamfundsplanen rigtigt italesætte de her problemstillinger og hvordan vi øger beskæftigelsen

er der ikke meget der tyder på at man for alvor er i gang med at bryde den

generationer af unge som er vokset op hos forældre der ikke er i arbejde og de unge er heller ikke i arbejde og deres bedsteforældre var heller ikke i arbejde det meste af deres

de steder bider problemerne sig fast og der er man ikke på vej til at tingene bliver bedre der bliver de værre og det bliver vi nødt til at gøre op med hvis ikke vi skal ende ligesom nogle af de forfærdelige områder vi kender fra for eksempel sverige men som vi også ser tegn på i danmark for eksempel vollsmose gellerupparken før man begyndte at gøre noget

jeg er ikke enig i at de bliver fastholdt jeg er enig i at der er en lillebitte gruppe som ikke udvikler sig men der mener jeg også at vi har fejlet i den måde vi

ændre sig eller hvilke tiltag skal ellers til for at skabe den udvikling og de resultater som regeringen mener der

et forslag bliver ved med at snakke om nedrivning ligesom herre roger courage matthisen gør

matthisen ved jo godt at nedrivninger ikke er et krav i loven

matthisen ved jo godt at de fleste af de udviklingsplaner der bliver lavet

alligevel taler herre roger courage matthisen som om det hele handler om nedrivning det er et show det er retorik

det her beslutningsforslag

om mulighed for at undgå nedrivning af almene boliger i hårde ghettoområder

selvfølgelig kan du undgå at nedrive boliger hvis det du beslutter dig for de radikale kan jo så vælge i næste uge

forslag om at undgå at tvinge folk til at spise kød

undgå at folk skal flage i deres kolonihave eller nogle andre ting som man i forvejen godt kan undgå og så kan vi stå hernede hver uge og diskutere ting som ikke er relevante

den her lov har

konsekvens at gode og attraktive boliger står til nedrivning det er faktuelt forkert i masser af de planer vi har set indtil videre fra københavns kommune vejle kommune horsens kommune

står de til at blive godkendt ifølge den her lovgivning

skal have revet boliger ned

set ikke rigtigt agervang har fået en dispensation af den her aftalekreds det har været omtalt i dagspressen

man vil omdanne nogle boliger til ungdomsboliger man vil omdanne nogle

man vil bygge nogle nye boliger men alligevel skriver de radikale altså

som er faktuelt forkert så det passer simpelt hen ikke med virkeligheden ordføreren nævnte

hvor man allerede har fået godkendt dispensationsansøgningen og skal rives nul boliger

men er det det vi snakker om her siden man nævner finlandsparken eller er det bare fordi man ikke har styr på hvilke områder der har indsendt hvilke ansøgninger og hvilke områder der har hvilke planer jeg tror faktisk det er det sidste det ærgrer mig også

fordi man skræmmer de beboere som bor i de almene boligområder der er tale om man skræmmer

de beboere når man med sin partiformand turnerer rundt og fortæller dem at deres boliger skal rives ned sådan som den radikale partiformand har gjort på trods af at der allerede ligger planer hvor det

rives noget ned så kommer man altså ud som politisk parti og fortæller folk at nu skal deres boliger rives

er en særlig pæn måde at behandle folk på som er nervøse over hvad der skal ske og

så kommer man som politisk parti og puster

i den diskussion igen den næste store spørgsmål som

i den her parallelsamfundspakke som man er med i

skrev under på at man var interesseret i at stå ved den allokering af landsbyggefondens midler som blandt andet

de næste to år det her lovforslag kommer til at betyde

aftale som de radikale er aftalepart i

ikke supererfaren herinde i forhold til hvad der kan lade sig gøre og

de radikale ikke længere er med i den aftale det ville

så må man jo også bare spørge hvad er det for nogle planer

to år kan man forestille sig en klimaplan hvor man gør noget reelt ved klimaproblemerne

to år kan man forestille sig en afskaffelse af omprioriteringsbidraget på uddannelserne

to år kan man forestille sig en stor trafikplan

er det for nogle andre planer hvor man efter

at der er nogle væsentlige problemer her hvad er det for andre politikområder

så store var problemerne ikke alligevel det giver jo ærlig talt ingen mening i hvert fald ikke for mig

at at vi skal bruge vores tid herinde i folketinget på et forslag som mere er designet til at føre valgkamp end det er designet til reelt

en forandring det er et forslag som man turnerer med og som man kommer rundt i boligområderne med men som ikke har noget at gøre med de aftaler man selv er gået med i som ikke har noget at gøre med substansen i det vi diskuterer og som kommer et halvt år efter

på at få noget omtale eller noget momentum blandt de beboere som man har været rundt at skræmme med at deres boliger skal rives

og for at man grundlæggende tror på at det vigtigste

skal jeg som afslutning hilse fra socialistisk folkeparti og sige at de heller ikke er enige i

et forslag her der ligesom tager udgangspunkt i at at man gerne vil forsøge at hjælpe de mennesker der bor ude i nogle boligområder på en måde

komme i beskæftigelse i stedet for at der skal laves en hurtig plan for hvordan der kan blive færre af deres boliger så så kan jeg

frem til at der kommer til at blive nedrevet boliger så det er jo

en del af virkeligheden det er det jo blandt andet i aarhus i bispehaven og i i gellerup og jeg ved der er flere boligforeninger som har søgt om at få dispensation

keld albrechtsen som sidder i brabrand boligforening som nedriver mange boliger hans partifæller i odense byråd hans partifæller i høje taastrup byråd hans partifæller i mange af de andre byråd som jo godt ved at det her ikke er valgkamp det handler om

at sikre en omtale men som først

sikre at der bliver lavet en reel forandring i de her boligområder hvor man godt ved

sig selv gør at de sociale problemer bliver større så

partifæller og så vil jeg sige hvis man ser på de planer der er kommet ind i forhold til hvor meget der skal nedrives står vi jo en situation hvor enhedslisten i efteråret sagde der skulle nedrives ellevetusind boliger

så bliver det nærmere to tusind boliger vi snakker om

med byrådets opbakning så er enhedslisten ikke også lidt ærgerlig over

områder hvor man kan fortætte og dermed undgå nedrivning

nogle steder hvor man så vælger den her privatisering som vi i enhedslisten er meget imod at privatisere almene boliger

ikke sælges noget agervang finlandsparken i alle de områder vi snakker om

en frygt op hos folk man deler nyheder fra dagbladet arbejderen som er løgn blandt herre søren egge

folketingskolleger deler man en nyhed om at folk skal lodtrækkes ud hvilket er løgn og som boligselskabet har sagt er løgn og alligevel deler man det fordi man har interesse i op til et valg

angst opstår når man bor i et boligområde der er blevet sat på den hårde ghettoliste og formålet med lovforslaget her

jeg kan i øvrigt sige til ordføreren at vi selvfølgelig står ved vores medvirken i

nogle af de hårde boligområder hvor der er brug for at ændre de fysiske rammer men lige netop her ønsker vi altså

boligforeninger der ligger på kanten af ghettolisten

år på at ændre på de sociale vilkår for eksempel finlandsparken hvor fjorten personer skal flyttes til beskæftigelse for at de kan komme af listen er det ikke en udmærket idé og er det ikke mindre opskræmmende

han har tid til at tage til agervang i holbæk og fortælle dem at der skal rives

trukket nitten til julefrokosten og så er han blevet bedt om at tage det her forslag som er svært at forsvare

må det jo så være jeg vil sige

og det er dem vi skal gøre noget ved men bare huske på at der kommer fjorten mere i arbejde i finlandsparken som jo vel at mærke er et område hvor der ikke skal rives noget ned hvor der ikke skal sælges noget og hvor man løser hele opgaven her ved at bygge nye boliger

der kommer i arbejde og så er alt godt et lokalområde hvor du har fyrre procent arbejdsløse er jo ikke et godt område altså det er jo ikke

i finlandsparken måske seks hundrede

de alle sammen kommer i arbejde vi skal da ikke sige at nu skal vi have fjorten mennesker i arbejde og så stopper vi dér som den her logik med at sige

skal flyttes i beskæftigelse det er

et meget meget lille antal der skal flyttes for at hele agervang som er et stort område og som herre kaare dybvad udmærket kender kan flyttes væk fra den her stigmatiserende liste taler det ikke et meget tydeligt sprog om at der er brug for en indsats der ligger et andet sted end det der ligger i den nuværende lovgivning taler det her ikke for at vi skal bruge et par år på at gå målrettet efter de sociale problemer før vi begynder at effektuere

penge til inden for parallelsamfundspakken jeg tror ikke de radikale er med i den del

set afsat midler til skoler jobindsats og

ligger i skal gøre en meget større indsats ligesom man gør eksempelvis i holbæk kommune eller i slagelse kommune eller i mange af de andre kommuner som har de her boligområder

den situation vi har i vollsmose eksempelvis at den situation vi har i tingbjerg

er vi ligeglade med i to år og så begynder vi at tage det alvorligt om to

skal fraflytte men vi har jo talt imod planen

på grund af nedrivningerne men også på grund af den manglende indsats som også er blevet italesat

jeg anerkender at der er afsat midler i aftalen til

men jeg mener ikke det er proportionalt i forhold til til den

negative omtale som områderne også får ved at fastholde at kalde dem for

det er altså en dobbelt straf det der sker geografisk set fastholder at der

skal tvinges ind i vuggestuer og fastholder at dem der bor på den

deres børn ind i disse vuggestuer men kan lade være for mig at se modarbejder det intentionen om blandede boliger blandede byer hvis ikke man

langt større fokus på de her sociale indsatser som som vi jo ved

redskaber som at unge kommer i fritidsjob at

sørge for at flere får sprogtræning også tættere på hvor de bor

at tage fat om dem der bliver arbejdsløse meget hurtigere end man har gjort tidligere det er det der er sket

det der er sket i akacieparken i valby

sammen

også kommet til et sted tror jeg hvor nogle områder

skal sørge for at bruge de erfaringer vi har for eksempel i mjølnerparken hvor man er rigtig god til at få

sytten årige ned i føtex og arbejde

de får noget kendskab direkte til det arbejdsliv som de

den slags erfaringer skal vi da blive meget bedre til at sætte i system og udbrede også

på det boligsociale arbejde men jeg tror bare også at det først og fremmest er kommunerne der skal stå for det

baserer sig på at lave nogle gode sociale indsatser

jeg kender godt talen med at man har gjort det her før

hvad skal vi gøre når vi kender statistikken og når vi ved at det går bedre det går bedre på alle fronter og så er der en lillebitte gruppe som det ikke går bedre for hvorfor så blive ved med at bidrage til den her stigmatisering

får mange unge i uddannelse sørger for at der sker en masse gode ting men også samtidig en anden side at man oplever masseslagsmål skyderier oplever mange uden for arbejdsmarkedet oplever hashklubber bandelokaler inde i lejlighederne

man i den borgerlige lejr ikke vil anerkende de gode ting der foregår nede i fællesshuset og at man

ikke vil anerkende den negative side som er skyderierne hashklubberne den store arbejdsløshed

er det vigtigt at sige at begge de ting eksisterer og vi skal kunne anerkende begge de to dele af livet

fingerknips det vi lægger op til er en social indsats over for de mennesker der bor i de her boligområder

man kan øge beskæftigelsen og få dem af en liste der er stillet op efter nogle forholdsvis arbitrære kriterier er det ikke en bedre idé

og seksten det vil sige tre og tredive måneder gamle tal samtidig kan vi se at der nogle steder

virker det ikke som om det er værd at bruge lidt tid på at få ordentlige tal og at få indsatserne til

ændre de her områder og det anerkender vi spørgsmålet er

hvilke værktøjer hvilke redskaber vi bruger der er unge danskere med minoritetsbaggrund der ændrer det her på en generation selv om de er massivt udsat for stigmatisering og

ændrer de de her sociale strukturer på en generation og kommer i uddannelse og kommer i arbejde og jeg synes det er så ærgerligt at der bliver talt ned til dem i de her generaliserende termer så mit spørgsmål er hvad

hvad har dansk folkeparti fremlagt af gode sociale redskaber processer og strukturer til at ændre på forholdene for ikke kun at tale om at folk skal ud eller at der skal rives ned kan

minoritetsdanskerne der bliver ramt her det er jo også grethe som

fordi hendes boligområde falder for de her krav

er humlen ved det her forslag

mange forskellige grupper der bliver ramt det kan godt være at hun har en lav indkomst og det kan godt være at hun har et lavt uddannelsesniveau fordi hun har arbejdet som rengøringsassistent hele sit liv

df for fremtiden ud over nedrivninger for at styrke den sociale balance i de

her beslutningsforslag at fritage hårde ghettoområder for at lave en udviklingsplan såfremt områderne inden for to år kan komme af ghettolisten ved at bringe ledige i job eller uddannelse ifølge forslagsstillerne kan vi således undgå at gode og sunde boliger står til nedrivning når det er sagt

og vi bliver vel også nødt til at forholde os lidt til hvad der er gået forud

rigtig rigtig meget boligsocialt arbejde og arbejdsmarkedspolitiske og sociale indsatser i øvrigt i de her områder og der har været arbejdet med det i årtier og det har faktisk ikke haft nogen effekt i forhold til de konkrete områder der er på den hårde ghettoliste derfor er det vores opfattelse

sådan set bare vil bringe os til en situation hvor vi lader status quo køre videre

jeg har været i den heldige situation at

nogle af borgmestrene har ringet til mig og jeg har mødtes med nogle af dem jeg har været ude i nogle af boligområderne og mødtes med bestyrelserne og alle steder finder jeg faktisk

jeg har været ude i et område hvor der ikke var stor kriminalitet

det ændrer jo ikke ved at vi har halvfjerds procent af beboerne

det er da selvfølgelig et kæmpeproblem for kommunen

derfor er det da selvfølgelig vigtigt at vi gør op med

opfordrer vi til at man bruger den brede palet af redskaber sådan at man med helhedsplanen hvor kommunen og boligselskaberne i fællesskab skal få lavet den her

går positivt og aktivt ind i det

dybvad fortælle om helt konkret hvordan

grebet an i forskellige boligselskaber jeg synes at det vi ser virker og så har vi

haft en mulighed for i visse situationer at give dispensation

sådan set konstaterer er at det vi indtil nu har gjort

haft den store effekt vi synes at vi skal holde os til den her ambitiøse plan mod parallelsamfund

venstre kan med disse ord bestemt ikke

der skal flyttes i beskæftigelse eller uddannelse før området kommer af den hårde ghettoliste hvis man vel at mærke bruger de gamle tal der er nogle nyere tal der siger at det nok

lever med den stigmatisering og der er faktisk også mange mennesker der

vil kunne blive hjulpet hvis vi i løbet af de næste par år laver en indsats over for de problemer vi er enige om der skal gøres noget ved nemlig arbejdsløshed underuddannelse og andet hvorfor så ikke gøre det før man griber til de her mere vidtgående forslag det er mit simple spørgsmål er vi tilfredse med afgrænsningen er

områder der ligger for tæt på grænserne til at det er rimeligt at lægge

jo ikke sådan at problemet er væk selv om

kommer under grænsen der vil stadig væk være en massiv udfordring også selv om der var fem mindre så er der stadig væk en massiv udfordring

nogle der ligger på grænsen men essensen er at problemet jo ikke ville være væk om der så var seks der kom i arbejde

stadig væk være en udfordring vi er af den opfattelse at det her

åbenbart en årlig rapport rapport der ridser op hvor mange

familien i et parallelsamfund og man går ind og siger at

hvis man har en familie der bor i et boligområde hvor der er mere end fem og tyve procent med ikkevestlig baggrund

har et lille barn som ikke kommer i daginstitution fra den tolvte måned men kommer

lige pludselig med til at opfylde nogle kriterier for et parallelsamfund er ordføreren sikker på at at de kriterier der er opstillet omkring parallelsamfund er et godt grundlag

jeg vil gøre opmærksom på at der jo også i de her områder bor folk som føler en utryghed ved at være i det her område

være i p1 orientering for ikke så længe siden med barberen fra vollsmose hvor hvor diskussionen sådan set udeblev fordi barberen fra vollsmose som altså er indvandrer og driver

selvfølgelig ville det være rigtig rigtig godt hvis vollsmose

boligområde hvor folk var i arbejde og hvor man trivedes og var en del af det danske samfund så

beboernes opbakning det er måske ikke dem man hører mest fra men jeg tror faktisk

når man skal vurdere områder altså om det er noget der er et særligt kriminelt ramt område

og så sætter man grænsen ned til to

at det er rimeligt at man behandler boligområder på den måde

meget meget lav men men som borgmesteren sagde til mig det der er vores problem

at halvfjerds procent af beboerne er på overførselsindkomst det synes jeg heller ikke er godt så det er summen af kriterier

forståeligt at de radikale kommer med et beslutningsforslag som kan justere på en lov som er relativt ny

at partier i folketinget

det her beslutningsforslag går så ud på at

at komme frem til en situation hvor de så officielt ville være uden

de statistikker der kunne gøre at de kom på den hårde ghettoliste

gerne støtte det når man ser på hvad det er for en boligsocial indsats der er blevet lavet

danmark så må man sige at de boligsociale indsatser

giver inspiration til at man hele tiden laver endnu bedre planer det at man er kommet frem til

det virkemiddel med at give unge et fritidsjob hjælpe dem

med til at sikre at de unge går den gode vej i retning af uddannelse og arbejde og få et godt liv frem for hvis man ikke hjælper

boligforeninger kigger på hvad det egentlig er der har effekt og jeg tror altså ikke at det har positiv effekt at man river boliger ned i de her områder

så mange boliger som der samlet set kunne men vi ender jo

situation hvor man føler sig tvunget til

for at opnå en bolig og når man bor i en almen bolig og gerne vil bo

i en lovgivning her som skaber en utryghed

boligforeninger og der vil være en

hvad nu hvis man kommer på de her lister hvad vil der ske i de her byer hvor der så er nogle bestemte boligforeninger som som mennesker uden arbejde ikke kan flytte ind i ja det er jo så at

flytter ind i en anden boligforening og så kan den boligforening komme på de her lister og ende med at skulle ud i at lave en afviklingsplan en udviklingsplan som der er nogle der kalder det så den lovgivning der er blevet

set et angreb på hele den almene sektor jeg synes at fokus i stedet skulle have været på

er dybt bekymrende

almene boligområder ned til fem hundrede

holder øje med hvor mange børn

i de områder har brug for støtte der er det egentlig dybt bekymrende

man fra kommunens side er meget opmærksom på at man også skal hjælpe beboere i boligområder

med det lovforslag som tidligere blev vedtaget er sat et helt forkert fokus jeg synes at fokus i stedet for skulle være på at hjælpe de mennesker der har behov for hjælp der synes jeg at de radikales

udgangspunkt i at der er nogle mennesker som som skal hjælpes

er et godt udgangspunkt der er flere ordførere der har besøgt nogle af de her boligforeninger og det er jo rigtig godt hvis der er kommet en en større opmærksomhed om og kendskab til de boligområder hvor der bor en million danskere men jeg kan ikke

tager et område som sundparken i horsens som jeg har besøgt

er fire og halvtreds procent uden for arbejdsmarkedet

man bør gøre en ihærdig indsats der kommunen har kørt en eller en mobil arbejdsformidling ud

at der bliver færre almene familieboliger det sted med den lovgivning der findes det synes jeg ikke er en god løsning

jo derfor at enhedslisten støtter intentionerne

ind til og han svarede ikke rigtig godt på det da jeg selv spurgte om det da jeg stod

hvad lægger ordføreren til grund

han siger at der kommer færre almene boliger af den her plan er ordføreren klar over

som planlægger at sælge boliger har tænkt sig at opføre flere boliger for de penge og

den her lovgivning er ordføreren klar over det

ærgrelse over eller skam over at man i lang tid turnerede med det budskab at ellevetusind boliger skulle rives ned både

og det nu viser sig at det slet ikke er i nærheden af det og man tog en partskildes udsagn og så brugte man det som sandhed og fik at vide at det ikke var rigtigt og alligevel blev man ved med at turnere med det

det også kommer fra bl så lytter vi da meget kraftigt til det nu ender vi i en situation hvor der er nogle boligforeninger der føler sig nødsaget til at sælge nogle boliger

det er virkelig en dårlig løsning og kan godt forstå

at boligministeren synes det er en rigtig god løsning at privatisere de almene boliger

så meget imod det som skal være gældende ude i en almen boligforening der gælder

at bevare fællesskabet at bevare de boliger man har og at udvikle sit område

er der ikke nogen automatik i

nu får vi færre almene familieboliger det

markedet må må klare det og der står måske også nogle boliger til salg som som man så synes kunne kunne blive handlet i stedet for

bliver der bygget noget nyt alment

set op til den enkelte kommune hvad for strategier man lægger

meget muligt at man i aarhus har en eller anden formulering om

opføre noget nyt

miljøborgmesterposten står ordføreren virkelig

at teknik og miljøborgmesteren i københavn som er enhedslistens partimedlem har tænkt sig at sige nej til at de kan opføre nye almene boliger for de penge som de får at de kan opføre dobbelt så mange almene boliger som de sælger det overrasker mig meget vil

er det det der er planen alle de steder hvor jeg har hørt at man har solgt er

er planen men det er klart at hvis man gerne vil skabe utryghed og hvis man gerne vil svæve over vandene og prøve at give et indtryk af at nu bliver der privatiseret en masse boliger

meget nem metode men hvis man gerne vil være konkret

med deres teknik og miljøborgmester at man ikke vil tillade at opføre nye boliger for de penge som man får ind i bo vita for at sælge

boliger vi er også bare samtidig i den situation at der er nogle af de almene boliger der forsvinder som har været i den billige ende

i det boligområde som de har boet i i mange år hvor de kender naboer og hvor de har et fællesskab og det synes vi

der så er kommuner der ender med at finde gode løsninger

rigtig mange af ordførerne er lidt ærgerlig over det her beslutningsforslag det er jo som om man taler ind i en logik som som handler om at bare vi kan flytte

vi løst problemet så har man jo sat

sagt rigtig godt af mange ordførere både fra socialdemokratiet og venstre jeg hørte venstres

jo lige netop det vi skal ud over nu har det været status quo

virke det her så sent som i går aftes var jeg til byrådsmøde i slagelse hvor vi har to af de hårde ghettoområder

har tænkt sig at fremsende og der må jeg sige

enhedslisten for at blive

grund til at tale om at parkere bulldozere

ikke indkøbt nogen bulldozere det er meget

marginalt hvad man har tænkt sig

at skal der være nogle åbninger et sted man har brug for at få åbnet de her

kan der være brug for at rive noget ned men det har man gjort i

river ned for enhver pris er utrolig ærgerligt for den generelle debat for jeg er sikker på at det her med at vi nu siger skal og ikke bør

man går faktisk meget entusiastisk ind i det er min oplevelse og det er fra to ud af de

som man helt sikkert ikke rigtig var gået i gang med

nogen der havde løftet fingeren herindefra så jeg er altså meget fortrøstningsfuld og samtidig som jeg har sagt et par gange ærgerlig over at vi skal vi skal kyse folk med

forslag som rammer langt langt forbi

jeg vil anbefale at dem der ser med her går ind og kigger på behandlingen af l otte og tredive sidste år både første og tredje behandling

ellers tale om hvad vi synes kunne være anderledes

vi har fremlagt to politiske udspil blandt andet byer for alle og et alternativ til bandelivet og det har vi gjort fordi det netop er sådan at stigmatiseringen af de her områder

de her samfund i alt alt for lang tid indhyllet de her samfund

skal afskaffe begrebet ghetto det er stigmatiserende det er misvisende og det er med til at fastholde fordomme og overbevisninger for nylig var der en undersøgelse af en sociolog

den forventningsfattighed der er i vores samfund

gang på gang på gang stigmatiserer fra folketingets talerstol og taler ned

den sammenhængskraft som ellers skulle være det store

i balance tingbjergundersøgelsen viser at ikke nok med at lærerne

så har politiet også ti gange så høje negative forventninger end hvad der faktuelt er rigtigt baseret på den statistik

og det er rigtig rigtig ærgerligt og jeg mener helt klart at den politiske debat og debatten

den her forventningsfattighed

udvider den fleksible udlejning

dem som allerede har tilknytning til de her områder og som har brudt

er kommet i uddannelse faktisk får forrang til at blive boende i området noget af det vi ved

virker allerbedst er at der er rollemodeller til stede

for bliver i området

nærpolitistationer det ved vi også har rigtig god præventiv virkning samtidig med

for at der er fast track til uddannelser og beskæftigelse for risikogrupper især dem der er i grænselandet i forhold til bandemiljøet det ved vi også fra udlandet og

gerne sørge for at alle aktører løfter det sociale ansvar det gælder også os vi har

gellerupparken hvor de jo har nedrevet tre hundrede og en og tredive lejligheder

ikke en eneste er tvunget væk man har haft samtaler med alle beboerne i området

dybvad henviste også til det gode arbejde som som gellerupparken har foretaget

få deres børn i en daginstitution

massivt også i i folkeskolen vi vil gerne have der kommer bedre klubber og gode væresteder vi vil

fripas med fritidsaktiviteter til fattige børn og voksne og generelt mere idræt og kultur

ved at foreningslivet og socialiseringen og tilknytningsforholdet til vores land sker der og det gælder ikke kun

minoritetsbaggrund det gælder også de udsatte hvide danskere som

gerne styrke civilsamfundet og oprette beboerakademier vi vil gerne sørge for flere lommepengeprojekter og job og

gellerupparken nu står jeg her på talerstolen

og ønsker at vi udnytter den folkeoplysning som vi har bygget vores land på

og det oplever jeg alt for tit sker herindefra så jeg anerkender

positive elementer i parallelsamfundspakken men generelt set synes jeg den er med til at stigmatisere og tale ned

den rigtige vej at gå

går ud på at fritage de hårde ghettoområder fra at lave en helhedsplan

inden for to år kan komme af ghettolisten for som

det fremgår af beslutningsforslaget at undgå nedrivning af almene boliger i de hårde ghettoer i det konservative folkeparti er vi med i aftalen om at få gjort en ende på ghettoer i danmark i

og tredive derfor bakker vi også op om at de helhedsplaner

skal gennemføres som vi har aftalt det der har været meget snak om at nu skal alle ghettoer rives ned

er givet men det er bare ikke et billede jeg kan genkende det er

er nedrivning men der er bestemt også mange andre

kan man ommærke boliger til ældre eller ungdomsboliger eller man kan bygge nyt

at få skabt bedre boligområder

byområde og boligområder med en mere blandet beboersammensætning hvor flere ressourcestærke bliver tiltrukket og man er faktisk godt i gang med at få lavet de her helhedsplaner ved at give områderne yderligere to år

kan fortsætte den indsats som man i øvrigt har brugt de sidste årtier på

bakke op om det og vi kan af de årsager heller ikke

den her ghettoliste der er tre og tredive måneder gammel og at virkeligheden kan flytte sig og at vi risikerer at have lavet den her stigmatisering af nogle af de hårde ghettoområder på et forkert grundlag giver det så ikke anledning til overvejelser om om ikke man burde lade tiden tale og prøve at få sig et bedre grundlag og i øvrigt fortsætte indsatsen og når vi nu også ved at det er meget små populationer der skal flyttes

vi basere vores

det her med om der er ti mere der kommer i arbejde som lige pludselig

er jo sådan set også af hensyn til de kommende generationer

én gang for alle at få gjort op med med de her ghettoområder og det kræver nogle fysiske forandringer der følger

vi sikrer at næste generation får bedre muligheder end

set er det vigtigste sigte i hele den

her er at der skal være den her indsats hvor man nedsætter ejerandelen det er bare en en bekymring for mig at man ikke tager egne kriterier alvorligt vi har også hørt tidligere i debatten hvordan kriterierne for hvad der

ville det ikke være rimeligt at man tog sine kriterier alvorligt og at man

kun at sætte ind over for de områder der ligger i den meget hårde ende

flest af kriterierne og så kan det godt være at man ved at få fjorten personer mere i arbejde eller hvor mange det var ordføreren sagde tidligere kan få

man har været på listen igennem flere år

kan være arbejdsløshed men det kan også være andre ting altså uddannelsesniveau indkomstniveau høj kriminalitet

altså alt det der gør at man har et meget opdelt område

ligner det omkringliggende samfund og det er

gode boliger til rådighed for dem der ikke har råd at eje selv

det vil sige de får uddannelse de får arbejde de bliver økonomisk bedre stillet så fraflytter de området også på grund af den stigmatiserende retorik der er

er selv fra fyn politimesteren fra fyn har udtalt hvilken mor siger til sine børn ved middagsbordet i morgen unger flytter vi ind i en ghetto hvordan retfærdiggør ordføreren at man bliver ved med at

den stigmatiserende ordbrug det sprog om

skal være nogle områder der blomstrer

at der er der nogle udfordringer som vi er nødt til at tage mere

når man er på de her lister og har været det i årevis

lave den her boligsociale indsats som man i øvrigt har prøvet igennem årtier det har vist sig ikke at

de sidste områder her helt i mål

også ved andre tiltag får gjort op

vi en gang for alle får skabt nogle mere moderne og bedre boligområder det tror jeg

at ændre et boligområde så den sociale slagside bliver bedre og området kommer til at blive mere velfungerende i

blandede boligområder i landet hvor lang tid tager det

områder som er bygget på en måde som man ikke ville bygge dem på i dag altså hvor de er afgrænset fra det omkringliggende samfund og netop derfor også

det omkringliggende bysamfund og det er jo derfor vi siger jamen der er også behov for for nogle fysiske forandringer

skabt en mere blandet beboersammensætning og også netop sikre at der er flere ressourcestærke som flytter ud til til områderne så skal vi

et bedre helhedsbillede

med til at gøre at man kan skabe den forandring

for forslagsstillerne nemlig herre rasmus helveg petersen fra radikale venstre

at folketinget pålægger regeringen at foretage de nødvendige lovændringer og administrative foranstaltninger som kan give kommuner med boligområder på

en plan der inden for to år kan få området helt af ghettolisten ved at fokusere på at bringe ledige i job eller i uddannelse boligområder som laver en sådan alternativ udviklingsplan skal have to år til at indfri målene på baggrund af aktuelle og opdaterede tal hvis området efter to

ghettolisten skal området fritages for kravene om at nedrive eller nedbringe andelen af almene familieboliger

den vedtagne parallelsamfundspakke og det er vedtagelsen af lovforslag nummer l otte og tredive i november og atten har betydet at en lang række boligområder er blevet fanget på ghettolisten af forældede statistiske opgørelser

ingen reel chance har haft for at ændre på situationen før de nu mødes med krav om at nedbringe andelen af almene familieboliger og det har så igen den konsekvens at gode og attraktive boliger kan stå til nedrivning og at kommunernes incitament til sætte ind med målrettet beskæftigelsesindsats og uddannelsesindsats med videre

arbejdsmarkedet mindskes de dispensationsmuligheder der eksisterer efter lovændringen fra november

vil kun få ghettoområder kunne gøre brug af og det vil ikke afhjælpe konsekvenserne for langt de fleste af de hårde ghettoområder desuden giver dispensationsmulighederne

flere kommuner har intensiveret jobindsatsen i deres udsatte boligområder men med de nuværende regler kan kommunerne ikke opnå samme gevinster i de såkaldte hårde ghettoområder fordi dele af boligerne står til nedrivning uanset kommunens og det almene boligselskabs indsats jævnfør lov om almene boliger ifølge lovgivningen skal boligerne rives ned eller omdannes uanset om indsatsen er succesfuld for størstedelen af de hårde ghettoers vedkommende

samfundsøkonomisk dyrt det er spild af midler når områder tvinges til at afvikle hundredvis af boliger i stedet for eksempelvis at hjælpe tyve eller halvtreds mennesker i arbejde i munkebo i kolding

skal fem og tyve personer i beskæftigelse eller uddannelse på baggrund af ghettoliste

før området vil ryge af listen og de fem og tyve er et gammelt tal så vidt vi ved

det nyeste tal femten personer finlandsparken i vejle skal flytte fjorten personer i beskæftigelse for at slippe af listen og i agervang i holbæk skal fire og tredive mennesker i arbejde agervang opfylder for tiden tre ud af fem

derfor komme af ghettolisten hvis disse fire og tredive mennesker kommer i arbejde

fire og halvtreds personer i den tidligere ghettoliste men altså ikke nok på grund af fire og tredive mennesker skal andelen af almene boliger altså nedsættes fra hundrede procent til fyrre procent i agervang

er muligt at ændre beboersammensætningen gennem jobindsats uddannelsesindsats og andre tiltag skal derfor efter radikal opfattelse kunne erstatte udviklingsplanen med en realistisk plan for

af den såkaldte ghettoliste og hvis det lykkes inden for to år skal de som følge af dette beslutningsforslag ikke rammes af konsekvenserne i parallelsamfundspakken

område er stemplet som en ghetto er mange af områderne attraktive der

har i dag hundrede procent almene familieboliger hvorfor andelen skal nedbringes med tres procentpoint det kunne være igennem nedrivning et alternativ er at sælge boligerne til private eller bygge nyt

der sandsynligvis kun et marked for i de store byer for eksempel omkring mjølnerparken i københavn enkelte områder har mulighed for dispensation men det løser ikke udfordringen med arbejdsløshed og kriminalitet de data der ligger til grund for ghettolisten er i flere tilfælde mere end to år gamle og med det her forslag sikres det at det er den aktuelle udvikling frem for den historiske der afgør hvorvidt området er på denne liste flere af ghettokriterierne er baseret på gamle tal eksempelvis bruges der i ghettolisten fra første december to tusind og atten tal fra starten af to tusind og seksten det vil sige tre og tredive måneder gamle tal det gør det svært for områderne at komme af listen da faktiske udviklinger ikke afspejles i de historiske tal og derfor indebærer dette beslutningsforslag også

så de faktiske udviklinger afspejles der er nogle områder der formentlig ikke vil kunne leve op til kriterierne trods en kommunal indsats dette beslutningsforslag retter sig således mod de områder som har en chance for at komme af ghettolisten med dette beslutningsforslag vil samfundet kunne spare tror jeg mange penge ved ikke at skulle rive ned og bygge op et andet sted samtidig får vi gang i den

jobindsats så folk får arbejde frem for en flyttebil

fik sagt i min ordførertale

jeg er helt enig i at

i forhold til etnicitet som et parameter

i langt højere grad acceptere de sociale parametre der ligger hvis endelig man skulle nedlægge parametre men ikke

et forkert parameter at anvende altså alene at kigge på etnicitet og når der

etnicitet som princip men ordføreren var jo selv minister

hvor et af kriterierne var etnicitet så er de radikale for eller imod at man bruger etnicitet

eneste kriterie

at det bliver brugt som et ud af fem kriterier nu

dengang vi havde en sr regering det vedtaget at det blev brugt som et ud af fem kriterier

et af disse boligområder ender på en hård ghetto liste der vil kunne være en situation hvor der er to ens boligområder med kun etniciteten til forskel og det så gør at det ene boligområde ender på listen det vil jeg altid være imod

og jeg beklager over for spørgeren at jeg ikke holdt øjenkontakt med ham der er mange beskeder der ryger tværs over formandsbordet i løbet af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

for at opleve hvordan det fungerer hernede i den sydlige del af rigsfællesskabets

med henblik på at sikre lovgivning og initiativer der kan bekæmpe social dumping i busbranchen og sikre fri og fair konkurrence på busmarkedet ordnede og rimelige forhold på vejtransportområdet er et emne som regeringen er meget optaget af og som regeringen har arbejdet intensivt med at finde gode løsninger på jeg hilser derfor beslutningsforslaget velkommen da det understøtter dette arbejde regeringen kan derfor tilslutte sig beslutningsforslaget jeg er grundlæggende af den overbevisning at den fri bevægelighed for tjenesteydelser og arbejdskraft i eu er til stor fordel for danmark og for dansk økonomi virkeligheden har dog

da vejtransportsektoren nok udgør den mest grænseoverskridende og mobile sektor er det også her at vi oplever de største udfordringer og

på blandt andet vores arbejdsmarked regeringen går ind for et princip om lige løn for samme arbejde udført på samme sted det sikrer bedre forhold og mere lige konkurrence derfor er der ikke tale om en fair konkurrence når chauffører nærmest permanent arbejder i danmark på udenlandske vilkår jeg vil også gerne slå fast at det er uacceptabelt når udenlandske busvognmænd snyder med moms og undlader at registrere sig i registreret for udenlandske tjenesteydere i forlængelse af den såkaldte padborgsag har regeringen arbejdet seriøst på at finde løsninger og tiltag der skal sikre ordnede forhold og fair konkurrence på vejtransportområdet og det danske arbejdsmarked i dag vil jeg gerne præsentere

for resultaterne af det arbejde og de initiativer som jeg som transportminister er ansvarlig for

som det første vil regeringen iværksætte en ny og grundigere fortolkning af eus uklare regler for buscabotage i den forbindelse vil der

anlagt en så restriktiv fortolkning som det er muligt eus cabotageregler for busser har været gældende i

nuværende form siden to tusind og ni reglerne er mindre begrænsende end hvad vi kender fra godskørselsområdet udenlandske busser kan i dag køre cabotage i en begrænset periode men busforordningen definerer ikke præcist hvor lang tid der er tale om der gælder desuden ikke et krav om en forudgående international tur før der må udføres buscabotage da reglerne er uklare betyder det at der er et vist fortolkningsrum for medlemslandene jeg mener ikke at det kan være hensigten at det skal være muligt for udenlandske busselskaber at udføre nærmest permanent indenrigskørsel i danmark derfor vil vi nu tage et grundigere blik på hvordan vi inden for det fortolkningsrum som eu retten tillader kan anlægge en stram fortolkning der kan bidrage til at nedbringe omfanget af systematisk buscabotage i danmark

fremlagde et forslag til revision af busforordningen beklageligvis lægges der ikke op til at der bliver kastet mere lys over de uklare

det kan måske hænge sammen med at busbranchen ikke har rejst de problematikker

men når forhandlingerne går i gang vil jeg tage de danske eksempler med og bruge dem i forhandlingerne over for kommissionen og de andre eu lande jeg kan sige at danmark internt i vejtransportalliancen allerede har rejst problematikken omkring de uklare regler og fornemmelsen er at der er forståelse for

enklere regler afslutningsvis om dette initiativ vil jeg sige at det er vigtigt at være opmærksom på

regulerer ikke forhold vedrørende chaufføren herunder hvilke lønvilkår der køres under sikringen af danske lønvilkår for udenlandske chauffører har derfor ikke noget med cabotagereglerne at gøre den detalje har det ofte med at forsvinde i debatten jeg hæfter mig dog ved at denne regering allerede sidste sommer tog skridt i sagen og indførte et krav om at buscabotage skal anmeldes i rut registeret

et andet initiativ som regeringen tager er at præcisere den danske fortolkning af køre hvile tids reglerne om ulovlig afholdelse af hvil i køretøjet for at hjælpe politiet med at håndhæve reglerne vil vi foretage et nabotjek for at se

erfaringer fra andre lande som vi kan drage nytte

for det tredje vil regeringen forhøje bødeniveauet for ulovlig afholdelse af hvil i køretøjet i dag tages der udgangspunkt i færdselslovens minimumsbøde på tusind kroner til chaufføren og en bøde på to tusind kroner til virksomheden fordi der ikke er lovgivet eksplicit om sanktionsniveauet det er regeringens vurdering at det sanktionsniveau er for lavt til at kunne have en præventiv effekt hvad sanktionsniveauet konkret skal være har jeg ikke lagt mig fast på endnu men det skal være højere end det niveau politiet anvender i dag hvor bødeniveauet skal lægges kan vi tage en drøftelse af i ministeriet når der er lagt

vil regeringen udvide færdselsstyrelsens nuværende parkeringskontrol på motorvejsrastepladserne til også at gælde rastepladser på det øvrige statsvejnet

det er en organisation bestående af europæiske håndhævelsesmyndigheder med pt tretten medlemslande organisationens primære fokuspunkter er at koordinere kontroller mellem myndigheder og at harmonisere metoder og udvikle best practice på kontrolområdet danmark vil i første omgang deltage med færdselsstyrelsen det kan senere overvejes om andre kontrolmyndigheder også skal være repræsenteret

regeringen har desuden besluttet at afsætte femten million kroner til en ekstraordinær

af vejsidekontrolen i to tusind og nitten beløbet ligger ud over hvad

finanslovsaftalen allerede er afsat af ekstra midler til at styrke politiets indsats på tungtvognsområdet kontrolindsatsen kan blandt andet bestå i målrettede aktioner og kontroller med overholdelsen af de regelsæt som særlig vedrører ordnede forhold på vejtransportområdet padborgsagen viste at indsatsen mod uordnede og urimelige forhold i vejtransportsektoren vedrører flere ministres ansvarsområder regeringens øvrige initiativer vil derfor blive præsenteret af mine ministerkolleger

i beslutningsforslaget er der lagt op til at regeringen indkalder folketingets partier til forhandlinger om initiativer der kan sikre fri og fair konkurrence på busmarkedet regeringen er positivt indstillet over for at mødes med partierne når forhandlingerne om den fælles myndighedsindsats er afsluttet og når regeringen har haft lejlighed til nøjere at studere det forslag om lønvilkår til udenlandske chauffører som fh og

det er et forslag som også omfatter busbranchen som situationen er i dag er det op til fagbevægelsen at sikre ordentlige lønvilkår for udenlandske chauffører i danmark hvis problemet på busområdet er så stort som det antydes i beslutningsforslaget undrer det mig at fagbevægelsen ikke er gået ind i den kamp med de kampskridt som fagbevægelsen har til rådighed

at lokalisere de udenlandske bussers tilholdssteder ved blandt andet diverse turistseværdigheder og krydstogtskibe jeg kan i hvert fald konstatere at dansk persontransport ikke har haft problemer

med at pointere at der ikke skal herske nogen tvivl om at sikringen af ordnede og rimelige forhold på vejtransportområdet tages meget alvorligt af regeringen jeg ser derfor frem til en konstruktiv dialog med partierne om emnet

forhold til vores beslutningsforslag

til at gøre noget ved det men er man ikke lidt sent ude fra regeringens side altså

og at der en og tyve

været en særlig indsats i to tusind og atten

og det har mig bekendt også ført til

så har sanktioneret

værd at sige en gang til hvad laver fagbevægelsen hvorfor påtager fagbevægelsen sig ikke i sin rolle

kommer fra de er nede ved den lille havfrue hvorfor står fagbevægelsens folk ikke dernede med faner

som man lovligt kan gøre hvis man kritiserer regeringen for ikke at gøre noget hvad mener man så fra socialdemokratiets side

at fagbevægelsen

er at man tilbage i to tusind og sytten men også i løbet af

følte man slog i en dyne når man henvendte

hvornår man fra regeringens side blev opmærksom på at der var et problem her

parter ikke har sendt høringsmateriale

til kommissionen således at kommissionen slet ikke

det fra den danske regering når når vi mødes om det og i vejtransportalliancen er det også den danske regering der nævner den her sag hvor er fagbevægelsen og branchen på det her område når kommissionen

at danske håndværkere udkonkurreres af udenlandske håndværkere der bor bag en busk i parken og underbetales hvis de da overhovedet får betaling

er nok at danske chauffører i transportbranchen udkonkurreres af filippinske chauffører der bor i papkasser i padborg

minsandten også for social dumping kun fantasien sætter efterhånden grænsen for hvad eu reglerne om arbejdskraftens fri bevægelighed og de åbne grænser har af kostbare bivirkninger nemlig at danske arbejdere udkonkurreres på aldeles ulige vilkår

bekæmpe med næb og kløer vi kunne tale længe om hvordan problemet

med social dumping i busbranchen præcis manifesterer sig men momsfusk dårlige løn og ansættelsesvilkår og systematisk cabotagekørsel er jo generelt de gennemgående træk ved social dumping og dem finder vi jo så også her så for at gøre det helt kort ja dansk

lad os komme i gang i en fart det her

har hængt alt alt for længe i bremsen og selv om jeg

aben præcis var er sandheden jo at det er noget som skiftende regeringer de sidste femten

løse ordentligt så lad os da bare sætte ambitionsniveauet der

kritiske og jeg begriber ganske enkelt ikke hvorfor

partier ikke for længst har gjort noget ved

alvor underminerer befolkningens opbakning til eu projektet medmindre man jo selvfølgelig er skeptiker som som jeg er så er det jo social dumping der er ikke en sjæl

sig gøre og det har stået på år efter år

startskuddet til at vi kommer i hvert fald en

lille gren af den sociale dumping til livs så

vil det da være lykkeligt tak

mig at høre ordføreren lige reflektere lidt over ansvaret herhjemme

nogle polske mennesker som vælger at tage en masse mænd fra filippinerne op

for degraderende behandling og dårlige arbejdsforhold

operatører som vælger at gøre det her som vælger at benytte de her muligheder hvordan forholder dansk folkeparti sig til de danske borgere som gang på gang er dem som entrerer

den her sociale dumping som gang på gang er dem som tillader sig at behandle mennesker som ikke kommer fra europa som slaver eller

danske vognmænd som står bag

danske virksomheder som står bag social dumping med

almindelige ansatte i

jeg kan blæse på den model vi nu har i danmark med at

kunne forsørge sig og sine og så skal man jo have en god løn så hvis det

ude på er at få mig til at sige at der er danskere

at man som borger i verden gør hvad man kan for at

men så ville jeg blive forbavset hvis der

var nogle portugisiske myndigheder som sagde at

kapitaltænkning hvor man sætter økonomi før mennesker det er mere det fokus

mener at vi mangler i debatten vi mangler simpelt hen at turde tage fat om det moralske forfald

griske mennesker det er jo ligegyldigt er filippinere eller polakker men vi kalder det filippinerfinten som om det er filippinere der kommer og laver en finte i vores samfund selv om det er en dansk mand der sidder og trykker på knappen

udnytter og slavegør en masse mennesker

form for folkeoplysningsdebat

lige helt på stående fod kan komme med en anvisning til hvordan vi generelt i verden og europa

vi af os selv ikke tillader den slags

jo manglende moral og det er dårlig etik you name it så er

verden er et uperfekt sted

det er vist det bedste svar

jeg synes det er vigtigt at vi har en bredt funderet alliance i folketinget der gerne vil bekæmpe social dumping i alle dets afskygninger

at man kunne forestille sig at der kunne være et overenskomstmæssigt krav

skal man være dækket af gældende overenskomst er det noget dansk folkeparti kan se sig selv i

i lovgivningen at

i kortene er jo at vi sikrer at de løn og ansættelsesvilkår som de her mennesker udefra

noget der tåler sammenligning med andre dele af den civiliserede verden altså

muligt at vi på et tidspunkt når en grænse hvor vi siger

det at have anstændige løn og arbejdsvilkår er jo det allervigtigste det har jo bare været sådan tidligere

den her nortra dom at det blandt andet gjorde sig gældende i godskørselsloven og man kunne så forestille sig også kunne gøre sig gældende i forhold til til buskørsel

på godskørselsområdet var det jo sådan tidligere at det kunne være en 3f overenskomst men det kunne også være en overenskomst med kristelig fagbevægelse altså en

det må vel være nogenlunde det der er niveauet hvis

vi taler om danske løn og arbejdsvilkår eller hvordan opfatter dansk

ordfører beskrev i detaljer lige før men præcis hvor vi når frem til

at grænsen går synes jeg ikke jeg kan stå her og sige det det jo handler om synes jeg er at man får sat sig sammen de

har forstand på det de personer der lever i den her branche og lever af den her branche og så finder

en brugbar løsning kan være om den skal være lige præcis på den ene eller den anden side af skellet

der nye regler og initiativer der kan bekæmpe social dumping i busbranchen samt sikre fri og fair konkurrence på busmarkedet og det er venstre tilhænger af

for at man starter den her debat og at der rent faktisk også er kommet et beslutningsforslag vi hilser beslutningsforslaget velkommen da det understøtter vores arbejde

at sikre ordnede forhold og fair konkurrence på vejtransportområdet

den overbevisning at den fri bevægelighed for tjenesteydelser og arbejdskraft er til stor fordel for

at vejtransportsektoren nok udgør den mest mobile sektor på tværs af eus grænser og der

det skal ikke være muligt for udenlandske busselskaber at udføre systematisk cabotagekørsel eller permanent indenrigskørsel og derved praktisere unfair konkurrence over for danske vognmænd og chauffører derfor ser vi meget gerne på hvordan vi kan være med til at ændre på det

initiativ til at præcisere den danske fortolkning af køre hvile tids bestemmelserne som jo i dag tolkes bredt af medlemslandene i eu vi kan også hjælpe politiet med at håndhæve reglerne ved at

for at se om de har gjort sig erfaringer som vi kan drage nytte af herhjemme derudover ser vi gerne at vi forhøjer bødeniveauet for ulovlig for ulovlig afholdelse af hvile i køretøjet

er færdselslovens minimumsbøde kun på tusind kroner til chaufføren og to tusind kroner til virksomheden det mener vi faktisk er for lavt for det andet ser vi gerne at danmark melder sig ind

koordinere kontrollen mellem myndighederne og udvikle samt dele best practice på kontrolområdet det vil styrke vores viden og erfaringer så vi i fremtiden kan blive bedre til kontrol en måde vi også kan imødegå

som forslagsstillerne har gjort opmærksom på beslutningsforslaget er at styrke vejsidekontrollen det har vi allerede gjort med de seneste to finanslovsaftaler hvor vi afsatte firs million kroner i perioden to tusind og atten

to og tyve i særskilte indsatser for ordnede forhold på vejtransportområdet nu tilføjer vi yderligere femten million kroner til en særlig kontrolindsats mellem politiet og

for at styrke kontrollen yderligere det glæder vi os over i venstre i venstre arbejder vi for at vejsidekontrollen med tunge køretøjer overflyttes til færdselsstyrelsen som en dansk version af det tyske bag afslutningsvis vil jeg sige at vi i venstre

støtte beslutningsforslaget

glade for også tak for

for eksempel østeuropæiske chauffører rundt til elendige lønninger når der ikke er styr på moms og når der ikke er styr på rut registeret det er helt uacceptabelt så tak for det det er jo positivt at venstre fra

for år tilbage at være fuldstændig

nu er med på at vi er nødt til at regulere og kontrollere lidt så det

gerne kvittere for jeg vil gerne gentage mit spørgsmål også stillede til dansk folkeparti nemlig det her med kan vi forestille os at vi kommer derhen

gældende lov at når man kører bus i danmark ligesom hvis man kører gods så skal man have en gældende overenskomst

hen for at sikre at der er et vist bundniveau for hvad man skal

fik den bedste medfart men

vil henvise til tidligere ordførere

organisationsfrihed i danmark og derfor må vi lige overveje hvordan det er at vi håndterer netop det spørgsmål

at folk går for en helt urimelig løn eller har helt urimelige arbejdsvilkår

frivillige organisationer vi har jo en lang tradition i danmark for at det er arbejdsmarkedets parter der ordner de her ting og derfor var vi

den danske model altså spørgsmålet her går jo på kunne vi ikke have som krav at man skal have en overenskomst sådan

frivillighedens vej finder frem til

busbranchen og det har vi bestemt ikke i

vi skal ikke acceptere en situation som den vi har set i padborg jeg skal ikke gentage den lange

perlerække af initiativer som både ministeren

venstres ordfører har nævnt jeg mener bestemt det vil være gavnligt at regeringen indkalder folketingets partier til drøftelse af de her initiativer

af undertegnede

for at sætte ord på på det som jeg synes vi

at tale om når vi taler om om udfordringerne i transportbranchen i forhold til social dumping nemlig at dem der ansætter og udnytter den fri bevægelighed er

har en elendig moral

end de tænker på en solidarisk adfærd

som udgangspunkt at den fri bevægelighed er det store onde men det er klart at rettighederne omkring økonomi og produkter ikke skal stå over sociale rettigheder og faglige rettigheder men i højere grad sidestilles og hvis der skal træffes et valg

er det naturligvis de sociale og faglige rettigheder som skal have forrang hvis vi skal passe på vores nationalstater i det her gode eu samarbejde men når det er sagt

synes jeg ikke at vi kun kan problematisere den fri bevægelighed

vi også i høj grad skal problematisere det moralsk anfægtelige

slavegøre mennesker i det omfang vi ser med social dumping ikke kun

lidt i en forlængelse af en kolonialistisk tankegang at vi i det globale nord kan tillade os at udnytte folk fra det globale syd på den her måde uanset om det er i en

i et oplyst samfund

selv

og man binder sig jo ikke til nogle bestemte løsninger men man binder sig til at der skal være et møde og det kunne jeg forstå på transportministerens tale at

det er udmærket men vi kan jo selvfølgelig støtte at der kommer

det jo er åbenlyst med de afsløringer som danske busvognmænd der nu hedder dansk persontransport har

der allerede er nogle initiativer på vej

sætte sig i front i eu systemet for at det

mere fornuftig og mere fair regulering på hele transportområdet det er ikke kun omkring busser men

på hele transportområdet det kan vi fuldt støtte op om og vi kan også støtte op om at vi især får set på om

kunne kontrollere de regler der allerede er

hvert fald det jeg forstår på branchen er et af de problemer de har været meget frustreret over nemlig at de mener at der er nogle der snyder men at de ikke bliver fanget

erkender at der er et problem på området

lægger op til mere kontrol på vejene som kan sikre at vi undgår skattesnyd snyd med moms

er positivt det er også positivt at man arbejder konstruktivt i eu det der så måske udestår lidt er jo så det her med

kan gøre mere målrettet for at sikre

det jo tidligere været sådan blandt andet på godsområdet at man har haft et overenskomstmæssigt krav

dem der kører skal have bestemte løn

stiller det radikale venstre sig til at

en dom i højesteret som sagde at noget af det der har været

var i strid med grundloven det det går vi selvfølgelig ikke ind for men

arbejdsmarkedets parter faktisk allerede er kommet med forslag til os som som i pressen mest handlede om lastbiler men som som jeg forstår det faktisk også kunne kunne handle om busser så

radikale som socialliberale hvor man også

tager hensyn til den sociale del af det og man ikke vil acceptere at der er folk der kører rundt

kan forsørge sin familie på baggrund af så

først og fremmest vil jeg

de deltagende i den her debat

at vi har kunnet sikre en alliance bredt funderet i folketinget med dansk folkeparti og

forslaget nu her efterfølgende

forhandle om det her så det vil vi gerne kvittere for og det er jo sådan set det samarbejdende folkestyre når det er allerbedst det er ikke alle der har kunnet være til stede her i debatten og to af mine rigtig gode venner som også har været medforslagsstillere nemlig socialistisk

og enhedslistens herre henning hyllested har været forhindret i at deltage fordi de har andre møder og forhandlinger så jeg skal hilse fra dem

en stor glæde over at der nu er en bred samling omkring det konkrete forslag her det har været sådan i løbet af de seneste år at vi har set at der har været

og kører turistkørsel kører guidede ture

se med de kontroller der har været at der har været overraskende mange som har kørt rundt uden at der var styr på moms uden at der var styr på registrering i rut registeret

en hel masse eksempler på at de chauffører der har kørt har kørt på meget tvivlsomme løn og arbejdsvilkår nogle har været tvunget til at

det er totalt uacceptabelt at det er sådan derfor

forslagsstillernes intention at vi skal have sikret klare regler på det her område og det er regler som vi skal vedtage her i danmark

fair spilleregler på det her område og der er det jo positivt at man også fra regeringens side har sat noget i værk på det her område

på vejene og der er det jo positivt at man nu er vågnet op og så tænker vi må hellere skrue op igen det bakker vi op om og det er positivt det er positivt at regeringen har klemt på i forhold til forhandlingerne i eu og det arbejde der er med vejpakken det er noget som

vi bakker op om og som er et skridt i den i den rigtige retning det der udestår er så at vi får et lidt mere klart regelsæt i forhold til

har ordentlige løn og arbejdsvilkår og der har jeg lyttet mig til at alle ordførere der har haft ordet inklusive ministeren sådan set er med på at vi skal have et eller andet til at fungere her

det var hensigtsmæssigt at der var et krav om at man har en dansk overenskomst jeg lyttede mig også til

alle der lige er helt sikre på at det er vejen frem men lad os sætte os sammen og lad os prøve at finde en løsning

nogle rammer for at folk får en løn de kan forsørge deres familie

der også er nogle arbejdsmiljøvilkår som er acceptable det synes

et arbejdsmarked som vi kan være bekendt men også for at sikre at der er en fair og rimelig konkurrence

af helt urimelig og ublu konkurrence fra udenlandske vognmænd der kommer ind på tvivlsomme vilkår hvor man ikke lever op til dansk standard så lad os sætte os sammen og få det her

konstruktive ånd der har været i salen i

at stikke af fra nogle af de

hen for vigtig til så tak til alle for opbakningen til det her og fortsat god aften

komme overenskomster i spil

der tænker jeg lidt videre og tænker på kædeansvar

være interessant at se på om vi kan drage de her vognmænd og andre operatører til ansvar altså kædeansvar i forhold til den

efterspørgsel der også er for at udnytte

gode elementer ved at tænke kædeansvar det er jo oftest noget hvor

forpligter nogle af dem der er købere af en ydelse

styr på på tingene om det

giver mening i den her sammenhæng er jeg ikke helt sikker på som jeg har forstået det har der været tale om for eksempel nogle kinesiske selskaber der har kørt noget

ordføreren tænker på for at kunne forstå perspektivet i det her men

er jo netop at man sikrer at de ydelser man køber eller de mennesker man bruger også har nogle vilkår som lever op til standarden ligesom hvis man køber gulv fra en brasiliansk produktion så ved man at dem der har arbejdet med de her gulve ikke er blevet udsat for slavelignende vilkår men ja

er så styr på på tingene har dem man handler med nogle vilkår der er acceptable

skal virke som inspiration til alle i det danske samfund at

det er jo derfor at vi også slår så hårdt til som vi gør med det her beslutningsforslag

op til at få klare regler på området

nærmere vi forstår på ministeren

jeg foreslår at forslaget henvises til transport bygnings og boligudvalget hvis ikke nogen af jer gør indsigelse betragter det som vedtaget